christian poll ida auken

ønsker flere at udtale sig

da

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

af lovforslaget og

herefter er ændringsforslag nummer to fem af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks otte tiltrådt af udvalget de er vedtaget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

beslutningsforslag om en udfasning af ankaraaftalen af nitten seks og tres om en associeringsaftale mellem eu og tyrkiet associeringsaftalen mellem eu og tyrkiet blev underskrevet i nitten tre og tres og er grundlaget for den toldunion som eu har haft med tyrkiet siden nitten seks og halvfems

på industrivarer eu afviklede tarifferne med det samme mens tyrkiet gjorde det over de følgende to og tyve år

i nitten seks og halvfems

toldunionen mellem eu og tyrkiet i kraft samtidig bekræftede eu tyrkiet associeringsrådet liberaliseringen af handelsregimet for alle industrivarer og forarbejdede fødevarer mellem eu og tyrkiet med undtagelse af visse landbrugsprodukter toldunionen stillede også krav om at tyrkiet skulle tilpasse sig eus eksterne toldtariffer handelspolitikken konkurrencepolitikken regler for intellektuelle ejendomsrettigheder og dele af eus tekniske lovgivning

det er blot med til at understrege behovet for en modernisering af toldunionen herunder en mere effektiv håndhævelse af forpligtelserne derfor støtter regeringen en sådan modernisering eus interne forhandlinger ligger dog stille for indeværende på grund af de komplicerede relationer til tyrkiet eu tyrkiet toldunionen har bidraget til at forbedre rammebetingelserne for samhandlen mellem eu og tyrkiet og har styrket gensidig investering og handel toldunionen har klart forbedret danske eksportvirksomheders adgang til det

tyrkiet er et marked med otte og halvfjerds millioner forbrugere og tyrkiet har i mange år oplevet en markant økonomisk fremgang med en realvækst på omkring tre procent i to tusind og seksten og fem procent i to tusind og sytten det afspejles også i de konkrete handelstal dansk vareeksport til tyrkiet steg fra godt fire milliard kroner i to tusind og tolv til seks milliard to tusind og seksten altså en stigning på cirka halvtreds procent i dag er eu tyrkiets største handelspartner mens tyrkiet er eus femtestørste handelspartner og der er yderligere potentiale for at styrke samhandlen med tyrkiet ved at modernisere toldunionen det er også noget som dansk erhvervsliv efterspørger

den gamle toldunion til en moderne og fremtidssikret aftale med de samme elementer som eus andre nye og moderne handelsaftaler for eksempel med canada og sydkorea er regeringen enig i forslagsstillernes udgangspunkt associeringsaftalen omfatter som fremhævet i bemærkningerne til beslutningsforslaget ikke kun samhandelsforhold

halvfjerds indgik eu og tyrkiet en tillægsprotokol og finansprotokol til ankaraaftalen den vedrører blandt andet tyrkiske arbejdstageres rettigheder i eu

som henhører under udlændinge og integrationsministeren jeg må derfor henvise til udlændinge og integrationsministeren vedrørende de aspekter jeg tror generelt at det er vigtigt at skille tingene ad én ting er vores handelsrelationer med tyrkiet og en anden ting er vores

der har længe været enighed i folketinget om vurderingen af situationen i tyrkiet vi har ved adskillige lejligheder drøftet den negative udvikling og de mange tiltag fra de tyrkiske myndigheders side der har betydet en klar forværring af demokrati og menneskerettighedsforholdene i landet

det jo en gennemgang af de handelsmæssige aspekter af den her aftale og det er jo ikke i første række det som dansk folkeparti opponerer mod dansk

at man som tyrkisk lønmodtager bosiddende i danmark

familiesammenføring end hvis man var thailænder eller filippiner eller noget andet det

og en etablering af en ny aftale

er en udfasning af ankaraaftalen af nitten tre og tres om en associeringsaftale mellem eu

svar på den måde at udenrigsministeren er af den opfattelse at tyrkiet ville synes

i vores forhold til tyrkiet vi har jo fra regeringens side som jeg også nævnte i min tale klart meldt ud at vi ikke mener at der er et perspektiv

i at tyrkiet skal komme med i eu men samtidig er det også klart at vi har en række aftaler med tyrkiet også inden for det sikkerhedspolitiske også inden for migrationsområdet

til enhedslisten hvordan man vil udlægge teksten der er nogle elementer i den toldunionsaftale som vi har på nuværende tidspunkt som hvad hedder det

det er jo heller ikke sådan at for eksempel toldunionens

med det samme tyrkiet brugte to og tyve år som jeg også nævnte i min tale så der er jo masser af ting som vi kan have

diskussioner om vi skal også løbende have diskussioner med tyrkiet

fængsler politiske modstandere lukker aviser radiostationer og har sat verdensrekord i antallet af fængslede journalister etniske og religiøse mindretals rettigheder forværres og vi ser

en islamistisk præsident hvis fangarme også når helt op til danmark i et forsøg på at knække nakken på politiske modstandere alle former for modstand lige fra folk der er aktive i politiske partier i europa til komikere der har gjort grin med erdogan når vi alligevel ikke kan støtte forslaget fra dansk folkeparti om en udfasning

det fordi der også findes et andet tyrkiet et andet tyrkiet der ved valg efter valg ikke har stemt på præsident erdogan det drejer sig faktisk om halvtreds procent selv under folkeafstemninger hvor han har indskrænket ytringsfriheden og forsamlingsfriheden har halvtreds procent sagt nej den del af befolkningen ønsker vi ikke at svigte og det her drejer sig jo primært

om handel og for os er det vigtigt stadig væk at have en løbende dialog især med den del af tyrkiet som faktisk vil en anden vej og nærmer sig

at det er anderledes når det gælder tyrkere jeg

herre lars aslan rasmussen overhovedet adressere det forhold at danske familiesammenføringsregler

afgørelse som associeringsrådet traf den nittende september nitten firs og som indebærer at østre landsret har sendt

konkret sag om familiesammenføring af en tyrkisk kvinde

afgørelse i eu domstolen og hvis

til danmark kommer det til at betyde at i tusindvis

hvis der sker det her som dansk folkeparti foreslår foreslår mister vi

med tyrkiet også med den sekulære opposition også i forhold til at holde fast i tyrkiet så kan der være delelementer som er problematiske for

i forhold til hvad tilfældet var i nitten

os en stand still klausul som altså

i men her taler vi som jeg forstår det om en udfasning af hele aftalen og det har nogle ret store problematiske konsekvenser

modstander af den undertrykkelse der finder sted derfor vil jeg høre om

den socialdemokratiske ordfører ikke kan bekræfte

rusland med en meget meget meget mindre samhandel med tyrkiet sagde fra over for erdogan og sagde at nu er det nok

nogle grønsager så faldt erdogan til patten

der fra samtlige partiers folketinget er enighed om at det der foregår i tyrkiet på ingen måde er i orden jeg tror

vi skal tage derned det er derfor vi skal benytte det at tyrkiet er medlem af europarådet og osce

og så videre til at blive ved med at presse dem men det rejser jo det spørgsmål at når tyrkiet er den største handelspartner med eu hvor lang tid skal man så undlade at bruge den mulighed man har

bestemt også at man skal støtte vores regering og alle andre der tager derned og protesterer

de overgreb der foregår på menneskerettighederne det er også mit indtryk at det gør den danske regering

den næste i rækken er herre jan e

som de tidligere talere også har redegjort for

forslag om en udfasning af associeringsaftalen mellem eu og tyrkiet det

vi kalder ankaraaftalen og den danner grundlaget for den toldunion som eu har haft med tyrkiet siden nitten seks og halvfems som dansk folkeparti jo også har anført i bemærkningerne til forslaget giver aftalen rigtig nok nogle rettigheder til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere som andre tredjelandes statsborgere ikke har i venstre mener

forhold der bør begrunde en opsigelse af associeringsaftalen

som jeg siger hver gang jeg overhovedet har mulighed for det så er en helt grundlæggende prioritet for venstre at

og vi støtter samhandel på tværs af grænser hvis vi i danmark skal fastholde vores vækst velstand og beskæftigelse er det en helt afgørende forudsætning at vi fortsætter med at skabe de bedste rammevilkår for danske virksomheders eksport til markeder uden for eu og tyrkiets toldunion har i væsentlig grad bidraget til at forbedre

danske virksomheders adgang til et marked som rummer næsten firs millioner potentielle forbrugere det er altså noget som vi alle sammen i sidste ende har stor gavn af det fremgår ikke direkte af beslutningsforslaget men jeg har haft på fornemmelsen at

dagens forslag jo ikke kun handler om utilfredshed med selve ankaraaftalen men også udspringer af sådan en mere overordnet bekymring over den politiske udvikling i tyrkiet

også kunnet høre på de tidligere talere og spørgsmålene at

der må jeg bare sige jamen jeg er enig jeg er fuldstændig enig i at det er en voldsomt bekymrende udvikling der foregår i tyrkiet den kurs som præsident erdogan har udstukket for tyrkiet bevæger sig længere og længere

væk fra det vi står for i eu og vores grundlæggende principper

jo også i regeringen nået til den konklusion at det ikke er muligt at se for sig et egentligt eu medlemskab for tyrkiets vedkommende men der er altså kæmpestor forskel på at indgå i et handelssamarbejde og så drøfte et eu medlemskab som jo altså også ville betyde en tæt politisk

venstre har jo også en integrationsminister som på et tidspunkt i hvert fald har udtrykt at der også er noget andet der er vigtigt således sagde

af nittende september nitten firs at og jeg citerer det er vigtigt når man kommer til danmark som familiesammenført at vi er sikre på at man bliver del af den helt almindelige danske hverdag det går jeg ud fra at

for

og når det nu handler om

det er vigtigt for danmark det er vigtigt for at vi kan have det samfund vi har

jamen så var vi et helt andet land og så havde vi ikke de

debatter som vi har her i folketinget så havde vi noget helt andet

en nation i økonomiske vanskeligheder og jeg har ikke lyst til at bytte med med lande rundtomkring på jordkloden hvor

har lagt vægt på at have et velfungerende erhvervsliv og hvor man

set er en lidt mærkelig modsætning som som dansk folkeparti forsøger at stille op her at

dansk folkeparti betyder penge ikke noget og for venstre er der ikke andet

penge der betyder noget så simpel er virkeligheden

er altså ikke bekymret ved udsigten til at i tusindvis af familiesammenføringssager af familiesammenføringssager der har medført afslag til tyrkiske statsborgere skal genoptages hvis det er sådan at eu domstolen kommer til den konklusion

ankaraaftalen mellem eu og tyrkiet er et godt eksempel på at mange veje kan føre til rom eller sagt på en anden måde at man godt kan nå frem til den samme konklusion med forskellige udgangspunkter og med forskellige argumenter i bemærkningerne til forslaget lægger forslagsstillerne utrolig meget vægt på borgere i tyrkiets mulighed for at komme til eu og danmark for

i den forbindelse er forslagsstillerne meget bekymret for om aftalen fører til at tyrkiske lønmodtagere sidestilles med andre eu borgere det er slet ikke enhedslistens udgangspunkt for det første er vi ret ligeglade med om de lønmodtagere som kommer til danmark for at arbejde er fra rumænien bulgarien eller tyrkiet det gør ærlig talt ikke den store forskel for os

der kommer udenlandske lønmodtagere til danmark for

som vi ikke har noget imod at danske lønmodtagere tager til udlandet men for os er det helt afgørende at de lønmodtagere som kommer uanset hvor de kommer fra arbejder i danmark på præcis de samme vilkår som herboende arbejdere og det er netop en af grundene til vores eu modstand at eu forhindrer os i at føre en effektiv kamp mod social dumping hvad enten de pågældende lønmodtagere kommer fra tyrkiet portugal eller polen alligevel er vi enige med forslagsstillerne i konklusionen at ankaraaftalen skal skrottes

i ankaraaftalens

freden og friheden

det enkle spørgsmål er derfor gør præsident erdogan det

nej det gør han ikke invasionen i afrin hvor det eneste fredelige område i den seks år lange syriske borgerkrig er blevet forvandlet

underminering af pressefriheden i tyrkiet hvor stort set alle kritiske medier er blevet lukket eller overtaget og hvor redaktører journalister er kastet i fængsel eller bruger mere tid på anklagebænken end på journalistisk

eller invasionen i afrin affærdiges som støtte til terror og straffes med fængsel undertrykkelsen af politiske modstandere

fra det prodemokratiske hdp parti er enten i fængsel eller på anklagebænken for fuldstændig absurde anklager

medlemmer af partiet de seneste de seneste år har været fængslet man kan blive ved og ved

og derfor bør eu meddele tyrkiet

hvis altså eu tager kampen for fred og frihed alvorligt det får vi så se

bruger flere gange formuleringen tyrkiske borgere og tyrkiske indvandrere og efterkommere

man skal passe lidt på med fordi man er fra tyrkiet behøver man ikke at være tyrker det er netop en del af undertrykkelsen i tyrkiet for eksempel at tvinge alle børn til at stille sig op i skolen foran den tyrkiske flag og råbe

kan kalde sig tyrker men en stor del af befolkningen i tyrkiet er netop ikke tyrkere

beslutningsforslag fra dansk folkeparti om en udfasning af associeringsaftalen mellem tyrkiet og eu fra nitten tre og tres

deler dansk folkepartis bekymringer omkring den demokratiske udvikling i tyrkiet men i forhold til den her sag hæfter vi os særlig ved den toldunion som trådte i kraft i nitten seks og halvfems som følge af associeringsaftalen mellem eu og tyrkiet i liberal alliance glæder vi os over at toldunionen som liberaliserede handelsregimet for alle industrivarer har styrket investeringer og samhandel til glæde og gavn for både eu og tyrkiet

for danmark betydet at danske virksomheders adgang til det store

tyrkiske marked er langt bedre end den ellers ville være der er behov for at modernisere toldunionen det skyldes bla

i liberal alliance mener vi at der er et stort potentiale at hente i samhandelen med tyrkiet ved at modernisere toldunionen helt generelt mener vi at vi fra dansk side altid bør stå på frihandelens side et tyrkisk medlemskab af eu er så et helt andet spørgsmål som man bør tage særskilt stilling til her er der ingen tvivl om at den seneste tids negative demokratiske udvikling i tyrkiet har flyttet landet længere væk fra en fremtidig optagelse i eu

slå fuldstændig fast at vi i liberal alliance på linje med dansk folkeparti har mere end almindelig svært ved at se tyrkiet som et fremtidigt medlem af eu det betyder ikke at vi skal afbryde vores handelssamarbejde og vores forbindelser i øvrigt til tyrkiet i liberal alliance tror vi på at vi via samarbejde samhandel og god og kritisk dialog med tyrkiet kan sætte nogle af de her problemer og bekymringer på dagsordenen det er

fru christina egelund behandler jo den her associeringsaftale som om det er en handelsaftale det er jo meget mere end en handelsaftale som jeg flere gange har redegjort for

en aftale som giver tyrkiske lønmodtagere tyrkiske statsborgere der er lønmodtagere i et eu land nogle rettigheder som andre udenlandske statsborgere ikke har

jeg tror egentlig ikke at vi eksporterer særlig meget til tyrkiet vi importerer en del til tyrkiske grønthandlere og

noget og fred være med det jeg forstår det godt jeg forstår

at man gerne vil handle med tyrkiet

i stedet for hvad skulle så være den tyrkiske regerings interesse i at sige

hvis fru christina egelund gerne vil af med nogle af de bivirkninger som den her aftale har

med den begrundelse at tyrkiet på et tidspunkt skulle være medlem af eu liberal alliance

det synes jeg egentlig også fremgik tydeligt af

i forhandlingsrummet med den tyrkiske regering over for sig så er det klart at

vil jeg lige understrege at jeg står her i dag

rasmus nordqvist som desværre ikke kunne være her i dag forslaget om udfasningen af ankaraaftalen skriver sig ind i en større debat om forholdet mellem eu og tyrkiet grundlæggende er vi i alternativet meget bekymrede over menneskerettighedssituationen i tyrkiet i dag og selv om det ikke virker til at være forslagsstillernes primære motivation

er det i det lys vi ser forslaget og debatten i dag for alternativet er det vigtigt at danmark og eu balancerer mellem på den ene side at lægge pres på tyrkiets regime og på den anden side bibeholder incitamenterne til at rette op eu medlemskabet er for os at se et vigtigt incitament for erdogan men i høj grad også for den tyrkiske opposition og derfor skal vi ikke smække døren fuldstændig i for dette som man ville gøre ved helt af udfase ankaraaftalen på samme måde mener vi også at man bør suspendere forhandlingerne om et eu medlemskab men altså med mulighed for at de kan genoptages når det er sagt er det også utrolig vigtigt at tyrkiets regime kan mærke eus utilfredshed med de mange krænkelser af menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder der finder sted i dag den utilfredshed kan vi vise på

ankaraaftalen man kunne eksempelvis sikre at moderniseringen af toldunionen mellem eu og tyrkiet som stadig er på tegnebrættet selvfølgelig ikke medfører mere gunstige forhold for tyrkiet så længe situationen er som den er nu derudover derudover burde man selvfølgelig også bremse

vedrørende flygtninge i stedet for at sende yderligere tre milliard euro til tyrkiet

den aftale endelig er der også behov for at nuancere det billede af tyrkiske arbejdstagere i danmark som forslaget er med til at tegne forslaget giver et indtryk af at ankaraaftalen har fået mange tusinde tyrkere til at sætte kursen mod danmark i en sådan grad at det udgør et problem for danmark

atten blev der altså kun tildelt tredive permanente opholdstilladelse på baggrund af ankaraaftalen det er lidt flere end fire om året det virker derfor ikke reelt at være bekymret for den indvandring

som aftalen angiveligt medfører faktisk ville det jo være godt hvis

flere tyrkere havde lyst til at arbejde og bo i danmark da den demografiske udvikling gør at vi har brug for ekstra hænder

åbenhjertighed vi skal have flere tyrkere til danmark det er alternativets bud på hvordan vi løser beskæftigelsespolitikken her i landet

appellere til til alternativets

om det måske kan bringe os lidt fremad her

lige for loven

at tyrkiske statsborgere stilles anderledes

på at sætte sig ind i alternativets måde at tænke på det synes jeg er meget forfriskende at høre

i forhold til lige det konkrete spørgsmål

at jeg vil henholde mig til det som jeg

ikke er bekymrede for den indvandring som bliver tilkendegivet eller angivet i det her forslag vi er ikke bekymrede for

at en stor del af dem som fru pernille schnoor vil have flere af til danmark ikke bidrager

forbedrer i hvert fald ikke fru pernille schnoors problem

da venstre var i opposition kom venstre med

om at at nogle specifikke lande

ved indonesien kan jeg huske brunei men det skal vi ikke

komme ind på her

set fra alternativets synspunkt at man havde sådan en

oplever at ordføreren går meget langt ud i periferien af hvad det her forslag går på

jeg skal tage stilling til tredjeverdenslande og hvordan vilkårene skal være for dem og og indvandringen

sige andet end det jeg lige har sagt og hvis

ordføreren er interesseret i at gå yderligere

selvfølgelig tilslutter sig alle bekymringerne i forhold til den udvikling som tyrkiet gennemgår lige nu

forhold til menneskerettigheder og demokrati og det aktualiserer også et spørgsmål som vi har stillet os selv og også

forpligtelser som vi har indgået aftaler på baggrund af altså her er det konkret en associeringsaftale det samme gælder i øvrigt israel

også problemer med at leve op til menneskerettighederne i israel selv om det altså er en forudsætning for vores associeringsaftale med dem man kunne også kigge på eu lande altså medlemslande som heller ikke lever op til grundlæggende værdier hvad gør vi

med dem det synes jeg er en principiel diskussion som også fortjener mere opmærksomhed og som selvfølgelig indeholder en masse dilemmaer og

at bryde enhver forbindelse eller ved at fastholde en forbindelse så man har

ikke kun er aktuel i forhold til tyrkiet den diskussion har vi

haft i forbindelse med medlemskabsforhandlingerne

medlemskabsforhandlingerne de facto er

det er så lidt forskelligt hvad vi kalder det om de er strandet eller fastfrosset

kort eller mellemlang sigt at tyrkiet bliver medlem

jo haft en konsekvens for tyrkiet at man har gennemgået den udvikling

som man har navnlig i forhold til menneskerettigheder og demokrati men når vi snakker associeringsaftalen

det i virkeligheden handler om noget andet for

det ikke handler om at straffe tyrkiet fordi tyrkiet ikke lever op til sikringen af fred og frihed eller menneskerettigheder og demokrati for den sags skyld

som bliver påvirket af associeringsaftalen

er faldet en dom men vi ved endnu ikke hvilken virkning den

være interessant for alle at følge

penge betyder noget for dansk folkeparti

helt grundlæggende anden holdning til

ikke noget der bekymrer os meget men selvfølgelig vil vi da også følge området ligesom alle andre og se

for vores familiesammenføringsregler

til at genoverveje associeringsaftalen da det jo

er den danske befolknings ve og vel

det radikale venstre ret meget også selv om nogle af deres folketingsmedlemmer er begyndt at skrive bøger om hvad det vil sige at være

konkurrent ud i multikulturalismens lyksaligheder

så

af en dansker med tyrkisk baggrund tyrkiske forældre eller af en robot

synes de heller ikke at robotter er løsningen på vores arbejdskraftproblemer

som vi med den rette modtagelse kan få ind på arbejdsmarkedet og løfte nogle af de opgaver som vi ikke er nok til at løfte selv og allerede nu en

at det er robotter der skal passe vores ældre i fremtiden

halv sine forældre

jeg tror desværre for mig er det egentlig ikke desværre

det er forbavsende som fru zenia stampe kan stå her og fornægte virkeligheden

at beskæftigelsesfrekvensen for herboende tyrkere er rasende lav den er helt i bund

er tyrkere unge med tyrkisk baggrund

zenia stampe her og fortæller os alle sammen at tyrkere er redningen for

det er jo absurd det er grotesk vi står

her og de danske familiesammenføringsregler

domstolen når frem til at en tyrkisk kvinde som har fået afslag på familiesammenføring skal hertil

det kommer jo fuldstændig an på hvordan man griber integrationen

at børn med tyrkisk baggrund ikke er lige så gode i folkeskolen

jeg ser ikke sfs ordfører i salen og ej heller den konservative derfor går vi videre til ordføreren for for

det beklager jeg men vi prøver at

indgik eu og tyrkiet en såkaldt associeringsaftale kaldet ankaraaftalen med hinanden aftalen gav blandt andet tyrkiet mulighed for at

i nitten fem og halvfems blev der på denne baggrund indgået en toldunion mellem tyrkiet

en samlet støtte på en hundrede og fire og tyve milliard kroner over fem og tyve år dertil skal så lægges i størrelsesordenen to hundrede og tyve milliard kroner i perioden fra nitten fire og tres til dato i hvor langt størstedelen altså er givet i perioden fra to tusind til to tusind og atten eus ambitioner om at knytte tyrkiet tættere til eu og ultimativt gøre tyrkiet til medlem af den europæiske union har kostet de europæiske skatteborgere dyrt men dertil kommer at associeringsaftalen har haft nogle mildt sagt store bivirkninger med tillægsprotokollen af treogtyvende november nitten halvfjerds til associeringsaftalen og konkret associeringsrådets afgørelse nummer en

af nittende september nitten firs indførtes den såkaldte stand still klausul der betyder at eu landene ikke har mulighed for at indføre nye restriktioner for hindring af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser herunder restriktioner for tyrkiske arbejdstagere og deres ægtefæller

tyrkiske lønmodtagere har opnået en særlig status som ikke deles af andre nationaliteter

i den såkaldte gencsag betød at en hundrede og seks og tres sager skulle genåbnes for at tage stilling til om tyrkiske lønmodtagere her i landet havde krav på familiesammenføring af

med henvisning til associeringsrådets afgørelse senest har østre landsret videregivet en konkret sag til præjudiciel forelæggelse for eu domstolen

hvorvidt det såkaldte tilknytningskrav har kunnet bruges

under henvisning til de ovennævnte bestemmelser i tillægsprotokollen og associeringsrådets afgørelse den aktuelle sag blot for at udstille vanviddet udspringer af at en tyrkisk mand der var kommet til danmark som følge af et ægteskab med en herboende tysk kvinde fik afslag på familiesammenføring da vedkommende efter at være blevet skilt fra den tyske kvinde ville gifte sig igen med den tyrkiske kvinde som vedkommende oprindelig var gift med og med hvem vedkommende havde fire

ægte den tyske kvinde og må man formode

vedkommende mand i øvrigt lønmodtager såfremt eu domstolen vurderer at vedkommende person med henvisning til stand still klausulen skulle have haft opholdstilladelse opholdstilladelse til sin kone i

med tyrkiske statsborgere vil skulle genåbnes det er selvsagt fuldkommen uacceptabelt at tyrkiske lønmodtagere på grund af en gammel forældet aftale mellem eu og tyrkiet står bedre stillet end

når det handler om adgang til familiesammenføring associeringsaftalen mellem eu og tyrkiet er indgået på et tidspunkt altså i nitten tre og tres hvor tyrkiet i hvert fald kunne siges at være på en mindre konfrontationssøgende

hvor den nuværende tyrkiske præsident er i færd med at forvandle tyrkiet til et klassisk arabisk totalitært styre

ønsker tyrkiet i dag snarere

hele eu senest har præsident erdogan truet østrig med bål og brand hvis den østrigske regering fastholder ambitionen om at forbyde tyrkiske politikere adgang til at føre valgkamp i østrig frem mod det kommende valg i tyrkiet de fleste af os husker formentlig forløbet op til afstemningen om den tyrkiske forfatning den sekstende april to tusind og sytten hvor tyrkiske ministre og politikere rejste europa tyndt i forsøget på at få tyrkiske statsborgere bosiddende i europa til at stemme for den nye forfatning og det udløste som bekendt en større diplomatisk krise efter at den tyrkiske udenrigsminister var blevet nægtet at lande i holland og den tyrkiske familieminister

hvilket igen førte til beskyldninger fra erdogans side om nazisme og fascisme

dertil kommer at præsident erdogan har indskrænket frihedsrettighederne i tyrkiet betydeligt herunder ved at arrestere og fængsle politikere fra det kurdiske oppositionsparti hdp ligesom vendettaen mod tilhængere af gülenbevægelsen fortsat er i gang lige

partner med det formål at få en række græske øer i det ægæiske hav tilbage på tyrkiske hænder vi har altså at

og civiliseret omgang med andre lande bag sig begavede politikere har således naturligvis for længst afskrevet at tyrkiet nogen sinde skulle kunne blive medlem af eu

formålet med dagens beslutningsforslag at forpligte regeringen på denne kurs det betyder naturligvis ikke at vi ikke fortsat skal kunne importere tøj og andet fra tyrkiet men det skal ske i regi af en handelsaftale for eksempel som den vi kender mellem canada og eu

selv samme partier som hidtil offentligt har udtalt at tyrkiet aldrig skal være medlem af eu insisterer

en associeringsaftale mellem eu og tyrkiet der er til skade for danmark fordi den stiller tyrkiske statsborgere bedre end statsborgere fra andre lande for så vidt angår familiesammenføring i stedet for at

når nu tyrkiet ifølge de pågældende partier ikke skal være

eu at tyrkiets relationer til eu ordnes

end for lande der står på tærsklen til at blive medlemmer af

og dansk folkeparti kan simpelt hen ikke se fordelen ved at fastholde associeringsaftalen

polemiske spørgsmål som jeg forventer at

fælles oplysning fortælle at dansk vareeksport til tyrkiet

sådan set er væsentlig større end det som et par tyrkiske grønthandlere og andet kan stå for i to tusind og tolv eksporterede vi for fire milliard kroner årligt og det tal var vokset med halvtreds procent i to tusind og seksten til at udgøre

i to tusind og seks to tusind og fem hvor venstre stod for nogle principper og hvor venstre med statsminister anders fogh rasmussen i front

det danske flag blev brændt af uanset hvad der var nogle principper som vi holdt fast i og som

hævd i det her land da klappede jeg

danske familiesammenføringsregler over styr på baggrund af en associeringsaftale med tyrkiet og det er en regering som ikke er villig til at klappe til den tyrkiske regering når den tyrkiske regering pludselig

frihandel har skabt vækst og velstand

mere protektionistisk linje hvor man tror vi kan lukke os om

jeg siger bare til herre jan e jørgensen at i to tusind og fem tusind og seks stod venstre på nogle principper de principper kostede men jeg mener samtidig

udgangspunktet for hele venstres liberale frihedstradition men nu står man jo altså i en situation hvor man står over for en despot i tyrkiet som man ikke er villig til at klappe til fordi man er bange for

jeg simpelt hen ikke hvorfor dansk folkeparti

der støtter salafistiske og islamistiske kræfter over alt i verden med særlig gunstige

herre søren søndergaard det var sådan set et forsøg på at få nogle af de andre partier til at forstå at man kunne ordne det her på en anden måde end via en associeringsaftale at det ikke var

vi ikke nogen som helst form for relation til tyrkiet det er jo lidt det billede

tilsyneladende ikke at der her er tale om meget mere end en handelsaftale

de behandler det som en handelsaftale

det skal behandles som en handelsaftale fordi det netop har nogle implikationer dels i forhold til familiesammenføring

i forhold til at det jo handler om at tyrkiet en dag skal være medlem af

nogle særlig gunstige regler eller på anden måde vi skriver i beslutningsforslaget noget om at man kunne lave en

at man kunne lave en ceta aftale og hele pointen med ceta aftalen er jo at man ikke har nogen told på en lang række varer

man begunstiger sin handelspartner

begrundet med demokrati og menneskerettigheder osv som jo selvfølgelig overhovedet ikke kommer på tale når det er tyrkiet

for det synes jeg vitterlig heller ikke er nogen god idé det synes jeg vitterlig ikke er nogen god idé der står heller ikke at vi skal lave en en til en aftale

være en dårlig idé men jeg må så også samtidig erkende at der jo er et bredt flertal her i folketinget

liberale frihedsværdier samtidig med at man roser viktor orbán i ungarn lad det så ligge et

det siger sig selv men der er også et ønske om at forsvare

i forhold til tyrkiet

vi har været modstandere af tyrkiets optagelse i eu fra dag et hvorfor har vi det fordi vi da godt kunne se hvilken vej det kunne ende med

så er der et ekstremt stort fundamentalismepotentiale og det fundamentalismepotentiale er jo blevet udløst i de her

på spanden så selvfølgelig skal vi ikke det og selv hvis erdogan på et tidspunkt ryger af pinden dernede

være og det kunne være at et andet parti kom til

mig til at deltage i en debat om hvem der er muslim og hvem der ikke er muslim altså jeg går ud fra at herre lars aslan rasmussen anerkender at alevimuslimer og ahmadiyyamuslimer er muslimer hvis de siger de

når det så er sagt må jeg bare sige at vi ikke ser at

bosnien eller albanien bliver medlemmer af

vi nu skal behandle handler om at det skal

at vælge en nummerplade med et dannebrogsflag

for så vidt angår valgfrihed inden for

tres krav om at alle biler i international trafik skal vise bilens registreringsland ved

klistermærke det der er kendt som et landekendingsmærke

otte og halvfems hvor man på tværs af eu landene har aftalt

at anerkende eu nummerpladen som viser eu flaget og de nationale kendingsbogstaver som

landekendingsmærke det vil sige et eu flag og dk i danmarks tilfælde

kan man derfor vælge om bilen skal have et nummerplade med eu flaget og bogstaverne dk eller

have en nummerplade der ikke viser noget som helst symbol men blot viser bilens

fordelen ved eu nummerpladen er at den også fungerer som et landekendingsmærke så man ikke behøver sætte et dk klistermærke på bilen når man kører i andre eu lande

ikke sikkert at alle bilister er bekendt med det sidste men det er altså reglerne

for mig at understrege at det i forhold til

dansk ret er en frivillig ordning er altså tale om et tilbud

muligt at vælge en nummerplade med dannebrog og bogstaverne dk integreret det har hidtil hidtil vil sige indtil nu været opfattelsen at mærkning af køretøjer med landekendingsmærke kun kan ske ved brug af eu nummerpladen eller ved det særskilte klistermærke en dannebrogsnummerplade vil efter denne

opfattelse ikke have nogen praktisk virkning i forbindelse med beslutningsforslaget er bestemmelserne i wienerkonventionen blevet undersøgt på ny og det viser sig

en ændring af wienerkonventionen den ændring kan måske give mulighed for at registreringslandets

at der skal sættes et særskilt klistermærke på bilen ændringen var begrundet med at samme praksis allerede var anerkendt i eu og hvis den her foreløbige

og det vil sige overholde wienerkonventionens bestemmelser skatteministeriet er sammen med transportministeriet som jo har ressortansvaret for området herunder også for oplysninger om wienerkonventionen og eu forordningen

afdække om den her ændring af konventionen finder anvendelse for danmark hvordan ændringen spiller sammen med eu forordningen og hvilke muligheder

i givet fald medfører i forhold til mærkning af nummerplader med dannebrog som ønsket

en række praktiske følger der skal kortlægges for det første

for det andet skal vi gøre op med os selv om vi vil risikere at politisere de danske nummerplader eller om de blot skal være udformet ud fra rent praktiske hensyn

indføres en dannebrogsnummerplade forestiller jeg mig at folk i større grad vil se andres valg af nummerplade som udtryk for en bestemt politisk holdning og i sidste ende er det jo også et politisk valg om man vil det

kendskab til andre eu lande der alene anvender det nationale flag

nummerpladen som kendingsmærke

det er nemlig ikke alle eu lande der har ratificeret

irland og spanien og det betyder at wienerkonventionens eventuelle mulighed for at anvende dannebrog på nummerpladen ikke gælder i de her lande dermed vil der fortsat skulle anvendes et klistermærke ved kørsel i de her lande hvis der anvendes nummerplade med dannebrog derimod er alle eu lande herunder irland og spanien omfattet af eu forordningen hvorfor eu nummerpladen er direkte gyldig i de lande det understreger

som eu nummerpladen har idet den giver bilisterne tryghed

at kunne køre rundt i hele eu uden at skulle sætte sig ind i nogle landes nationale regler

her forhold gør

regeringen på det nuværende grundlag og som beslutningsforslaget foreligger afviser forslaget

orientere partierne om resultatet af det her afdækningsarbejde

kvittere for at det er den mest positive modtagelse af det her beslutningsforslag jeg har

det har været fremsat det har været fremsat en gang tidligere og så også i

meget konsekvent af de ministre der tog imod det men jeg fornemmer at der er en opblødning hos regeringen

hvis man sammenholder tidspunkterne for hvornår beslutningsforslaget

kan også love at jeg vil undersøge hvad der er sket i den pågældende sag

på et så oplyst grundlag som som overhovedet muligt og det er ikke tilfredsstillende at man ikke var klar over at wienerkonventionen

som tidligere skatteministre har gjort i deres embedsførelse men det er rart at

bare en kommentar til til ministerens

indledende bemærkning om at det kunne være en politisering af nummerpladerne hvis man kunne vælge mellem

som en kommentar og jeg kan sige at jeg i hvert fald er glad for at

mine forgængere har gjort men jeg synes alligevel det er på sin plads når vi nu er

det gælder albanien og hviderusland vi har færøerne der har en nummerplade med

baltiske lande havde deres egne

inden de blev en en del af eu

fået sat her klistermærke på men der er altså en tendens til at man sagtens kan se hvor folk kommer fra

mange som har kørt rundt med en nummerplade de egentlig ikke har

at køre og reklamere for det europæiske fællesskab men men da de opdagede det for sent

de ligesom levet med det fordi det har kostet penge

skifte det ud hvis man nu havde et aktivt valg om at man ville have en eu nummerplade en med

eller måske en en helt neutral

også for mig kommer det altså som noget af en overraskelse at det tilsyneladende ikke er korrekt

hvad der har været oplyst ved de tidligere gange hvor man har behandlet det her

har været med alle tre gange herre mikkel dencker er kommet med forslaget men det er i hvert fald min anden gang at jeg er med til at diskutere forslaget og har også ved den tredje

stiller sagen sig jo pludselig lidt anderledes i hvert fald er der behov for at vi tager os den tid det nu tager at få afklaret ordentligt der egentlig er op og ned

ikke er fuldstændig opdateret på hvad det er for en udvikling der har været omkring wienerkonventionen

ikke taler ordentligt sammen internt mellem de forskellige ministerier det er til at vide for os hvad det er der

man fik dannebrog på nummerpladen også hvis det viser sig at man ikke

siger vi er villige til at tage en drøftelse af når der er kommet helt styr på hvad der

i her konvention der internationalt regulerer hvordan

er for at lave sin landetilkendegivelse jeg synes det

fint at der har været den valgfrihed som der er nu hvor der er

en eu nummerplade hvor der både er et eu flag men jo altså også et dk

rundtom og en landetilkendegivelse på en

når vi kender svaret jeg tror måske at

jeg tror at de færreste har opfattet

for en noget mere positiv modtagelse af

ikke huske om herre jesper petersen var ordfører tilbage i

ud fra deres nummerplade kan se

mange der vælger eu nummerpladen syv og halvfems

det vil vi godt være med til at tage en drøftelse af og ligesom få vejet de forskellige ting op imod hinanden når vi er klogere på det som man så ligger og roder med i regeringen med at holde øje med de beslutninger og ændringer af konventioner som

tiltrådt som man tilsyneladende ikke helt har har styr på

så så voldsomt et indgreb

meget stor del af befolkningen så ville tallet nok være anderledes lad ikke desto mindre se på hvad hvad mulighederne

valgfriheden på det her punkt der er jo også den risiko at man faktisk kommer til at politisere noget som de færreste i dag synes er politisk men bortset fra det synes jeg jo

som den har været indtil nu har været udmærket

og det er jo beklageligt at det tilsyneladende

de rigtige oplysninger så

i det store og hele tilslutte mig skatteministerens tale tale altså jeg synes

om man ikke følger helt med men det er bare for at få det gentaget

ville give danskerne den her mulighed hvis

lovhjemmel til det i i det store perspektiv i eu og med wienerkonventionen og så videre og så videre

procentsatser her her i salen syv og halvfems

alle vælger det her helt helt frivilligt

helt andet netop det her med man bevidst

når man har købt en ny bil og dem der ikke er blevet gjort opmærksomme på det har så fået leveret en bil med det her sæt nummerplader og så

sin tale fordi de oplysninger som ministeren gav jo ligesom

for diskussionen her

at at man

har fejlinformeret folketinget hænger det sammen med nedskæringerne i skat er det

ikke har folk som

er meget interessant jeg synes da virkelig

undersøgt årsagen til at man i tolv år tolv år

jeg vil godt sige for mit eget vedkommende at jeg er en af dem der har

selvfølgelig lidt besværligt og mit udgangspunkt er at jeg som eu modstander ikke synes at det giver ret meget mening at reklamere for

projekt jeg tror der er mange andre mindst tre procent

har det på samme måde at man ikke ønsker en

nummerplade jeg synes så ikke det er rimeligt at man skal stilles dårligere man kan

godt opfatte det her emne som lidt

selv være tilbøjelig til indtil jeg stiller mig selv spørgsmålet hvorfor er det egentlig der skal være et eu flag på bilen hvad er egentlig grunden

at der skal være et eu flag hvis ikke det lige præcis er politik og ideologi

ikke lige præcis er politik og ideologi

at der gælder særlige afgiftsregler i eu

med hensyn til biler det gør der jo ikke

skal være et eu flag på andet end ideologi

der var et socialdemokratisk medlem christa prets fra østrig som på et tidspunkt

i fodbold skulle eu hymnen

et russisk hold møder et schweizisk hold

og så skal man høre på eu hymnen og se eu flaget det siger

at det jo ikke

det her der har startet en ideologisk diskussion

til at indprente en ganske bestemt opfattelse og det kan man jo gøre så længe man har flertallet til det jeg synes bare i

at folk skal have mulighed for at vælge noget andet

at der ikke er valgfrihed nok ikke fordi jeg vil foreslå at man kan sætte en rød fane på men jeg synes da

dansk flag hvis man vil det et dk på nummerpladen er en tredje

en nummerplade er jo at man kan identificere bilen

er det så polen eller portugal den er fra det skal man have særlig viden for at kunne se

indstillet på at støtte at at vi får de her

som alternativ til eu flaget selv om det mest naturlige ville være at vi bare havde en nummerplade enten med dannebrog på eller slet ingen symboler

noget på bilen men jeg vil

at vi kan nå frem til også efter de der tolv årige undersøgelser i skatteministeriet

et forslag som giver fuld valgfrihed der nævnte jeg de fire muligheder som som eksisterer altså det vil sige at man har et eu flag hvis man ønsker det man har et dansk flag hvis man ønsker det man har bare kendingsmærket for landet dk hvis man ønsker det og så har man at der ikke er nogen kendingsmærker på men

jamen som flere har været inde på

har tidligere stemt for beslutningsforslaget og vi er stadig væk som parti positiv over for beslutningsforslaget vi stemmer naturligvis sammen med regeringen men som skatteministeren lige har redegjort for synes de juridiske muligheder

mener vi at det danske flag skal samle det mener vi også om det europæiske vi havde ikke lige selv overvejet spørgsmålet om der skulle et dansk flag på

et dk på nummerpladerne i dag som jeg forstår det ud over

eu flaget det synes jeg langt hen ad vejen gør at

ikke noget vi kommer til at stå stålfast på at

det er helt i orden at man har lyst til at have et dansk flag på sin bil jeg synes dog der er mange andre muligheder i med en bil

alle mulige ting inde i bilen man kan man kan nyde det dk der står på nummerpladen men hvis det kommer dertil at vi finder ud af at der

jeg synes bare at det væsentlige her er at der i dag er en mulighed for at

der også indgår et dk derfor synes jeg måske nok egentlig at vi har et alternativ og det

umiddelbart sige at det synes jeg det gør for det bliver

jeg er ærgerligt for vi skal jo finde ud af en eller anden måde at være i det sammen på i

lægger vi op til at gå ind i en valgkamp her op til det næste parlamentsvalg hvor vi

for nogle problemer der kan være i det europæiske samarbejde vi kender så det gør ikke noget at man går ind og kigger kritisk på det europæiske samarbejde på ingen måde tværtimod vil det være helt hovedløst at lukke ned for den

må være nogle gode grunde ud over at det bare er ren branding af samarbejdet

vi må da lige få udforsket om der ikke er nogen gode grunde til at der skal være et eu flag på men

rené gades spørgsmål om

der skal eu flag på nummerpladerne det handler om

en nummerplade

en hymne som man spiller ved festlige lejligheder

få eu projektet til at glide nemmere ned hos danskerne

også derfor at min fornemste opgave med at gå på talerstolen i

det er ærgerligt hvis det danske flag bliver et symbol på noget der er nogle partier forundt og samtidig noget der ikke er andre forundt nogen i befolkningen

har et flag og det er det danske flag det bruger vi og

det rent faktisk kan være at den

måde det bliver fremlagt på splitter mere end den samler jeg synes

er noget galt i at tage forslaget op her men man kan sige vi har muligheden i dag

jeg ville nemlig også spørge når nu

bruger argumentet om at det er et symbol på noget man har meldt sig ind i og tilsluttet sig om om vi så eventuelt kunne lave

der er ovenikøbet danske soldater der har ofret deres liv

vi ville få mange spændende forslag til hvad der egentlig burde være på de nummerplader jeg vil ikke afvise det herre søren søndergaard kommer

stå og sige hvad andre alternativer kunne være i dag har vi en nummerplade hvor der er et eu flag og der står dk

have noget stående det synes jeg er glimrende det viser at man er en del af større fællesskaber fællesskaber man er velkommen til

splitte om man var for det ene eller om man var for det andet lige præcis det at samles om ens nationale

vi har jo faktisk allerede

det europæiske flag på på sin nummerplade eller også har man ingenting

slet ikke var var enig

jeg mener at at vi har de alternativer der skal til både for at vise at man er fra danmark og at man er en del af det europæiske fællesskab ved at have en nummerplade der viser det

putte ind i debatten at hvis man har lyst til at bruge sin bil til

jeg der er en del også politikere der gør når der er valgkamp sætter vores

videre på på bilen det er jo altså også fuldt

flag på sin bil hvis man har lyst til det man kunne måske endda male bilen i et flags farver

lyst til det i diskussionen her om nummerplader har vi i

radikale venstre den tilgang at de skal virke i forhold til det der er formålet nemlig at genkende hvor bilen kommer fra og se nogle tal og nogle bogstaver så man kan finde ud af hvem der ejer bilen vi synes også det er meget logisk at man i europa går sammen og laver nogle fælles regler for hvad der er en nummerplade

det er meget logisk at den nummerplade en dansk statsborger køber retten til at sætte på sin bil kan gælde

langt de fleste danskere kører nok til et andet land på et eller andet tidspunkt om der så er et eu flag på eller et dannebrog

ville

drama vi har i dag i folketingssalen om

genfremsætter det her forslag

hvis man er eu modstander

man hellere have dannebrog på sin nummerplade det synes jeg

en meget pragmatisk holdning til det her hvis

det fælles samarbejde vi har omkring hvordan man skal kunne genkende nummerplader og for den

forslaget blev diskuteret i to tusind og tolv eller og tretten havde sf

en minister på den her post og jeg skulle også lige genlæse hvad han

i forhold til nationalfølelsen

fødselsdage eller have det hængende i sin flagstang men hvis man ønsker at have det på sin sin nummerplade

vi skal have undersøgt den her mulighed for om vi kan få dannebrog på

at vi at vi faktisk kan indføre det her i danmark og det ser vi meget positivt på det er klart at man

undersøgelse i skatteministeriet ender ud i at det det kan være en gangbar vej

oktober to tusind og ni fik de første danske biler monteret eu nummerplader

de her nummerplader blev indført i danmark var desværre ikke et træk som kom bag på dansk folkeparti som bekendt

tale om de foregående regeringer overbeviste tilhængere af den europæiske union i dens nuværende udformning og der trækkes jo ivrigt i retning af yderligere udvikling hen imod europas forenede stater

det heller ikke overraskende at danske regeringer ligger under for den modedille der har bredt sig

har været til stor ærgrelse for skiftende regeringer at danskerne nemlig tidligere

fald ikke så meget som politikerne i tilhængerpartierne

yderligere udvikling af eu i retning af en europæisk forbundsstat

det også nærliggende at drage den konklusion at den langsigtede strategi bag ideen

at forsyne nummerplader med eu flag er at den fremtidige udvikling af eu vil glide nemmere ned hos de besværlige vælger hvis de vænnes til at kigge på eu symboler hver eneste dag for eu symbolet er

det ligger lige for at betragte beslutningen om at påtrykke eu flaget på danske nummerplader som en politisk manifestation og som et forsøg på at liste eu symboler ind i danskernes hverdag ad bagdøren

man også bare forestille sig hvad det næste træk måtte kunne blive skal det være at sidestille eu flaget med dannebrog eller bliver det

om nogle år gøres endnu et forsøg på at afskaffe kronen til fordel for

urimeligt at danskernes biler på den måde gøres til reklamesøjler for et politisk projekt og vores holdning bliver ikke mildere af at man giver den opmærksomme bilejer mulighed for at fravælge eu flaget på sin på sin nummerplade for ganske vist er det på papiret frivilligt om man vil have en eu nummerplade eller ej men reelt

favoriseres eu eu nummerpladen jo ikke kun ad formelle kanaler men såmænd også af mange bilforhandlere som tager valget på vegne

som vi jo har diskuteret en hel del i dag og det betyder at bilejerne ikke behøver at købe et dk skilt

i udlandet den konkurrencefordel fører til at størstedelen af de nyindregistrerede biler i danmark som kører på danske veje er udstyret med eu nummerplader jeg tror ikke at det nødvendigvis er fordi alle bilisterne er glødende tilhængere af eu og vil bruge

bil til at gøre reklame for projektet men måske drejer det sig bare om den praktiske detalje at man så slipper for at sætte klistermærket på sin bil når man vil køre til udlandet og måske drejer det sig også for manges vedkommende om at bilforhandleren havde valgt for bilisten i dansk folkeparti mener vi ikke at det er rimeligt at danskerne på den måde bliver påduttet at gøre reklame for et politisk projekt som mange ikke bryder sig om eller i hvert fald er skeptiske over for det er baggrunden for at vi har valgt at fremsætte beslutningsforslaget her hvormed vi foreslår at der indføres nummerplader med dannebrogsflag i stedet for eu flaget og som bilejeren bilejeren helt frit skal kunne vælge på lige fod med eu nummerpladen for dannebrog er i modsætning til eu flaget et politisk neutralt symbol som alle danskere vel kan identificere sig med dermed sikrer vi at danskerne får mulighed for at kunne vælge en nummerplade hvor nationalitetsmærket indgår

man behøver at gøre sin bil til en brik i promoveringen af den europæiske union

til allersidst vil jeg bare sige tak for debatten jeg vil også gerne

faktisk forholdsvis positive modtagelse af vores

det har faktisk været lidt overraskende at opleve

betragtning så

resultatet af det arbejde som skatteministeren har sat i gang

er

vi behandler jo i dag beslutningsforslaget fra alternativet der handler om at forhøje tobaksafgiften med fem og halvfjerds procent alternativet ønsker med forslaget at forbedre folkesundheden forebygge sygdomme som følge af rygning

de med forslaget ønsker at forhindre at

i den grad sympatiske tanker der ligger bag beslutningsforslaget

vi i regeringen langt hen ad vejen er enige med med alternativet i

få færre børn og unge til at begynde med at ryge det ligger nemlig i god tråd med regeringens målsætning om at ingen børn og unge skal ryge i

hvis tobaksafgifterne forhøjes med fem og halvfjerds

skulle man jo umiddelbart tro at det både ville gavne folkesundheden og statskassen

en voldsom stigning i grænsehandelen og sandsynligvis også i den illegale handel med cigaretter der på nuværende tidspunkt skønnes at være på et meget lavt niveau konsekvensen for statens indtægter forventes derfor i sidste ende at være negativ faktisk forventes forslaget at medføre et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på over tre hundrede million kroner

koste samfundet og statskassen

godt nok at falde med over tyve procent som følge af alternativets forslag men samtidig forventes grænsehandelen med tobak og cigaretter at stige fra knap syv procent til tredive procent af forbruget og enhver der har

det er endnu lettere

sagens natur stor usikkerhed forbundet med den her vurdering

det er muligt at det ikke vil gå så galt som det skønnes men omvendt er det også muligt at forhøjelsen vil medføre

vi kender ganske enkelt ikke de præcise konsekvenser vi

risikoen for stigende grænsehandel illegal handel og mistede afgiftsindtægter jo altså er

betydelig vi har tidligere set hvordan der udvikler sig sorte markeder i danmark og det sker ganske hurtigt

nogenlunde på niveau med de danske den foreslåede forhøjelse vil medføre at gennemsnitsprisen for en pakke cigaretter stiger fra fyrre

det vil bringe danmark blandt de tre dyreste lande i eu kun overgået af england og irland sammenlignet med tyskland vil der være en besparelse på over tyve kroner per pakke eller over otte hundrede kroner for otte hundrede stykke cigaretter som er den vejledende mængde

der må medbringes til eget forbrug fra et andet eu land det under forudsætning af at folk overholder

handler om smugling så er regelefterlevelsen

der hurtigt vil kunne få rigtig mange danskere til at købe cigaretter på den anden

udviklingen på tobaksmarkedet og det er vigtigt at finde den rette balance mellem regeringens målsætning om at nedbringe tobaksforbruget og dermed forbedre folkesundheden og samtidig undgå betydelige negative effekter på grænsehandelen og på statens indtægter og grænsehandelen har tilsyneladende været faldende igennem en årrække mens

det er derfor muligt at det igen bliver nødvendigt at se

på en afgiftsforhøjelse for regeringen er det dog udelukket at gennemføre så ekstreme afgiftsforhøjelser som alternativet foreslår da risikoen for væsentlige negative konsekvenser er alt for stor regeringen har i øvrigt også et skatte og afgiftsstop som vi naturligvis ønsker

selv om intentionen kan være god nok

kan regeringen af de nævnte grunde ikke støtte beslutningsforslaget om at forhøje tobaksafgifterne med fem og halvfjerds

dem der ryger ryger mindre og i særlig grad at børn og unge

de initiativer som blandt andet er hjemmehørende på sundhedsministerens område

særlig grad få børn og unge til at holde op med at ryge det er jo i hvert fald nærliggende at forestille sig

ulovlige stoffer som desværre er ganske stor

det florerer på uddannelsesinstitutioner og i nattelivet og andet når vi kigger på børn og unges mulighed for

sort marked et stort smuglermarked for cigaretter hvor man fra polen kan få indsmuglet cigaretter

priser der er væsentlig lavere end det man kan købe afgiftsbelagte cigaretter for i dag

i den optik kan man sagtens forestille sig at sådan en afgiftsforhøjelse af så voldsom karakter

rigtig positiv tale fra ministeren som jeg

meget mere positiv end sidste år så det glæder mig

det der bliver nævnt og det er jo også fordi det ikke er sundhedsministeren eller sundhedsordførere i så høj grad der

grænsehandelen er jo halveret

i forhold til sodavandsafgiften hvor man afskaffede den

effekten af grænsehandelen og at

de kan spare nogle penge og det har man traditionelt set kunnet gøre på sodavand og på

og på spiritus og også tidligere på

vi alle sammen kan historier om hvordan man kørte til grænsen for at købe nogle af de her varer

derfor er vi i en situation i dag hvor der er meget få smuglercigaretter i danmark og hvis vi laver den afgiftsforøgelse

der komme mange flere og så

jo nærliggende for dem der sælger de her ulovlige cigaretter

jeg står her med den rapport som vidensråd for forebyggelse har lavet og som blandt andet omhandler

den anden grænsehandelsrapport

at der vil ske det her eksplosive

vil lige høre ministeren er det ikke rigtigt at selv om man

satte prisen markant op i norge

i det nordjyske og jeg kan fortælle

vælter ind med nordmænd der køber billigere varer i danmark herunder

gør det lidt sværere at lave grænsehandel end hvis man bor i i danmark og derfor

knap så stor opbakning i befolkningen tror jeg og jeg oplever faktisk er meget stor opbakning

til at gøre noget ved det her med cigaretpriserne nu

være styr på økonomien samtidig som skatteministeren også siger

det forholdsmæssigt er så utrolig billigt i danmark at købe cigaretter i forhold til vores købekraft

bare rigtig mange andre unge mennesker herhjemme som ikke kommer til at køre til grænsen

til de unge vi sætter ind her så selv om der kan være

være ryger i er efter min opfattelse ikke retvisende

den sammenligning gælder kun når man sammenligner cigaretpriser med de øvrige udgifter for husholdningen og den form for prisniveaukorrektion er

for at forhøje afgifterne uden afledte negative grænsehandelseffekter idet danskere har mulighed for at grænsehandle i i andre europæiske lande med væsentlig lavere priser og de danske afgifter

og prisen på cigaretter ligger over gennemsnittet i

jeg går ud fra at tallene er korrekte når de bliver oplyst men det er

men det undrer mig bare at vi i danmark

kan lave mange beregninger jeg tror også man kunne beregne købekraften blandt unge mennesker

der selv om man laver en kraftig forøgelse af prisen

stadig være en masse unge der har råd til at ryge og derfor tror jeg at

være med at stirre sig blind på at afgiftsforhøjelser

komme i mål med målsætningen om at vi skal

har har ministeren overhovedet gjort sig overvejelser

og særlig hvis man kan forhindre unge mennesker i at gå i gang med at ryge

i virkeligheden også lægger op til i vores nationale

målsætning men mit

konkrete spørgsmål til ministeren er har ministeriet lavet beregninger som siger

at ministeren er bange for at miste penge til grænsehandel mod det vi så sparer i

rigtig rigtig positivt ud jeg er jo ikke enig i ministerens tilgang til grænsehandel jeg tror

nogle af de virkelig store udgifter i de sidste leveår når man lever

jeg har stor tiltro til liberal alliances ordfører og sidste gang vi drøftede forslaget

en undersøgelse fra fra kræftens bekæmpelse viste at hvis man stoppede med at ryge inden man fyldte tredive år

vi diskuterede det så viser

er helt let at opgøre det spørgsmål men det siger sig selv at der vil være en besparelse på på udgifter til sundhedsvæsenet hvis ingen danskere røg ligesom

jeg snakker snakker bestemt ikke om at tage det frie valg fra folk jeg snakker bare om at gøre det dyrere

de næste tredive år hvis andelen af rygere

falder fra de nuværende seksten procent til fem procent af

femogfirstusind kræfttilfælde så lad os se på de personlige konsekvenser af at ryge det er femogfirstusind mennesker der bliver påvirket af det her

ikke prisen værd for regeringen

være med til at sætte afgiften op på cigaretter så vi

så mange kræfttilfælde og i sidste ende ville det også være en god forretning for

den debat tager regeringen gerne

kræftform der er relateret til til rygning men der er en sundhedsmæssig sammenhæng jeg problematiserer bare

rygning er helt forfærdeligt og skal være meget dyrt men folk skal have lov til at medicinsk cannabis hjemme i deres baghave

give øgede muligheder for at man kan indtage det euforiserende stof det synes jeg ikke der er meget sammenhæng i så

at forhøje afgifterne på cigaretter afgifterne blev forhøjet i to tusind og tolv og igen i to tusind og femten vi har støttet det fordi det bidrog til at gøre et sundhedsskadeligt tobaksforbrug dyrere det kunne lade sig gøre i forhold til grænsehandelen

blandt andet som følge af en ændret afgiftspolitik

kan støtte forslaget her om en betydelig stigning af afgiften på cigaretter er det netop fordi danmark også altid er nødt til at gennemtænke forholdene omkring grænsehandel og illegal handel

jo en velkendt diskussion hvor positionerne næppe er meget anderledes end de var da vi vi sidst havde diskussionen for ret præcis

så kraftigt som man nu kan med ord at

jeg synes at de nyere tal

en stagnation i nedgangen i tobaksforbruget i danmark og at unge decideret øger cigaretforbruget

det er også en bekymring der heldigvis er nået til vores statsminister

derfor har vi også lagt op til at regeringen skal lave en national handlingsplan så vi kan få gjort noget ved

sundhedsordførerne fra netop socialdemokratiet alternativet sf enhedslisten og de radikale her

kronikken omhandler blandt andet

begynder at ryge

og en bevilling som også kan mistes hvis butikken alligevel sælger til

butikker selv om de ikke må

til at have en større konsekvens alt det her ved ordførerne godt og ikke mindst forslagsstillernes ordfører fordi de jo selv har været med til at skrive den her kronik jeg har bare behov for

forvisse sig om at vi er lige så bekymrede

at unge begynder at ryge som alternativet giver udtryk for i

som alternativet foreslår vi synes at vi med en så kraftig stigning er

ude over de balancer man skal holde sig for øje når man arbejder med afgiftspolitik i danmark i hvert fald ud fra det

vi ved nemlig at ikke mindst cigaretter er

risiko for øget illegal handel

en risiko når grænsehandelsargumentet er væsentligt handler det jo både om om økonomi

jo ikke sundere end cigaretter købt i danmark så vi vil meget gerne arbejde sammen

tak til ordføreren jeg undrer mig lidt over at grænsehandelsargumentet

detailhandelen i sydjylland jeg undrer mig også lidt over at ordføreren siger at debatten ikke er meget anderledes end sidste år og så kommer ordføreren selv ind på at vi rent faktisk har skrevet et fælles indlæg og at vi haft

fru pernille schnoor kommer ind på her at der er en betydelig diskussion omkring det her problem i

det der jo så er sket siden for eksempel er kommet en ny national sundhedsprofil som jeg synes må alarmere og og give en øget opmærksomhed

alligevel også et hensyn som som altså gør at positionen er den samme at så betydelig en stigning tror vi

som vi jo egentlig på andre punkter har forsøgt

jeg synes det er en positiv udvikling der er sket i storbritannien som fru pernille schnoor refererer

på andre måder øget forebyggelse en skærpet kontrol i forhold til at man ikke sælger til børn og unge når man ikke

instrumenter som ordføreren nævner og som vi har skrevet et indlæg om er

med på vi går bare skridtet videre og følger de her råd om at prisen er det afgørende når det handler om unge the lancet som er

højere priser lavere forbrug redder liv og giver ekstra indtægter som kan bruges til at understøtte

har man jo som jeg også nævnte tidligere ikke set et

den generelle anmeldelse af hvad

nogle tiltag der virker ligesom der også bliver givet gode anmærkninger til nogle af de tiltag jeg har nævnt her i forhold til at begrænse rygning det er jo også

to tusind og tolv og igen i to tusind

medinitiativtager til at afgifterne er steget på det her område

når man tænker på mulighederne for at handle i andre lande med de her varer og

uddybe hvad socialdemokratiet vil gøre for

det har en fantastisk effekt hvis vi sætter prisen op fordi

høre hvad socialdemokratiets plan er

jeg nu ikke er en helt fair karakteristik af hverken min tale eller de bemærkninger jeg har givet som svar til fru pernille schnoor

argumentation for beslutningsforslaget her og så har jeg refereret fra indholdet i en kronik

noget med regeringens politik

som vi foreslår og som vi foreslår sammen med alternativet

anmeldelser af eksperterne i forhold til deres effekt blandt andet handler om at

neutralt udseende i forhold til

der altså også er en risiko for at miste den bevilling til at sælge en vare som rigtig mange gerne vil have lov til

er mange i detailhandelen som som egentlig gerne ville bidrage til

ens for alle butikkerne fordi der ellers ville være en konkurrencefordel for dem der

har været med til at gøre og så peger ordføreren

på de her konkrete tiltag men men vi ved jo bare at det ikke er nok vi ved det ikke er nok i forhold til de unge mennesker så jeg kunne godt tænke mig at

unge mennesker ikke begynder at ryge

ved at denne afgiftsstigning vil hjælpe markant på at

jeg jeg tror egentlig ikke at

blandt sundhedsordførerne er i tvivl om socialdemokratiets engagement i den her sag og det

sundhedsordfører kan skrive kronikker sammen med fru pernille schnoor og andre gode folk i oppositionen som arbejder med de her ting og jeg tror vi ville komme langt videre hvis der var et andet flertal i folketinget hvad vi må håbe der bliver

det vi så anmoder om er at man hele tiden holder den

ikke bare i forhold til at miste penge på afgifter men også ved at man

regeringen inden ultimo to tusind og atten skal hæve afgiften for tobak med fem og halvfjerds procent formålet er meget nobelt at færre skal ryge og nok endnu vigtigere synes jeg bliver det understreget at færre skal begynde at ryge da det jo er

i tvivl om at det er rigtig usundt men det er sådan

sted mellem tre og tres og fem og tres kroner

masse andre følgesygdomme hvorfor så ikke hundrede kroner eller

og halvtreds kroner eller to hundrede kroner for en pakke grunden er jo ganske simpelt at effekten bare vil være at det vil på grænsehandelen

cigaretterne andre steder polen har for

en cigaretpakkepris på omkring seks og tyve

vil det få en effekt på grænsehandelen

skulle være et tvivlsspørgsmål vil

der er grænsehandel hvis man hæver

vil være grænsehandel

meget højere pris end i danmark og også

vil koste penge for statskassen nemlig op mod tre hundrede million

som der i øvrigt ikke er peget på finansiering til i forslaget

at danskerne køber cigaretterne

naturligvis ikke derfor afhænger prisen vi kan sætte i danmark jo af hvad vores nabolande gør så kunne man komme frem til at man i tyskland

danmark gjorde det men det giver bare ikke mening at danmark

vil bare føre til grænsehandel

endnu værre til smugleri og illegal handel hvis det er illegal handel er

ikke ved hvad der er i og er det sundere for danskerne at ryge det det tror jeg

vi ikke deler ambitionen om at færre skal ryge og

usundt men en afgiftsstigning

grænsehandel og til illegal handel

men afgiften på cigaretter

bliver ikke indekseret opad og det gør jo

cigaretter det er sådan set heller ikke målet med det

man fremadrettet indekserede

det giver heller ikke nogen mening så det er ikke for at sige at

kan få lavet om på men som sagt er

for langt hen ad vejen at være positiv

nu bliver grænsehandel igen

trukket frem jeg vil høre ordføreren er det ikke korrekt

grænsehandelen i forvejen er blevet halveret fra

det jo nok ikke er børn og unge som er i målgruppen

men hvis man kigger på hvad andelen af grænsehandel er i sammenlignelige lande

cigaretter fordi vi ligger på samme pris som vores nabolande men tager man norge som bliver fremhævet i debatten

ligger på omkring ni og halvfems kroner for en pakke cigaretter

fire og fyrre procent af tobaksforbruget i

ret massiv grænsehandel som skatteministeren også selv sagde i sin tale hvis danmark hævede

med at ryge men en afgiftsstigning i det omfang

ordføreren jo læst status over grænsenhandel

og som jeg også var inde på i spørgsmålet til ministeren er

ordføreren kommer selv ind på det her med at der skal skrues lidt op for prisen i forhold til lønindkomst

i forhold til købekraft som vi var inde på før

usikkerhed om økonomiske beregninger herinde men det er jo svært

lytte til fagkundskaben og fagkundskaben i skatteministeriet siger det ville have en voldsom effekt

taler mod bedre vidende men hvis jeg for eksempel citerer fra vidensråd for forebyggelse

sammenfattende kan det derfor konkluderes at der hersker betydelig usikkerhed omkring effekterne på statens provenu af en afgiftsstigning effekterne er således stærkt afhængige af antagelserne om forbrugets og grænsehandlens prisfølsomhed ved lave følsomheder vil staten få et højere afgiftsprovenu og omvendt ved høje følsomheder

udgifterne ved at folk bliver syge af at ryge og udgifterne ved at de unge mennesker starter med at ryge

der skal særlig meget fantasi til at forestille sig at

falde ud på den positive måde således at vi kommer til at spare penge i sundhedsvæsenet

udelukkende skal tage en rent økonomisk tilgang til det her hvad jeg jo ikke synes vi skal for jeg synes vi også skal se på det enkelte menneske og

er helt uomtvisteligt at man får lavet et bedre vidensgrundlag synes jeg da altid er positivt som jeg forstår

meget optaget af de unge mennesker og at forhindre dem i at begynde at ryge og det ved vi at

her op til at hæve tobaksafgiften med fem og halvfjerds procent det betyder at en pakke cigaretter vil stige fra fyrre kroner til

og det vil gøre at vi går fra at have

europæiske lande vores nabolande til at have det tredjehøjeste i hele eu jeg forstår sagtens ønsket om at hindre folk især unge mennesker i at gå i gang med at ryge tobak men spørgsmålet er jo også om tingene rent faktisk virker en stigning på fem og halvfjerds procent er ganske betydelig

dertil kommer så hele det sorte marked altså al den illegale handel der vil blive med dem i dag er der ret meget illegal handel med cigaretter

i kiosker men det er der på slik og derfor ser vi jo en massiv handel med sort slik som heller ikke opbevares sundhedsmæssigt korrekt

det ikke opbevaret sundhedsmæssigt korrekt det er typisk forældet og alt

vil komme til at se hvis man øger tobaksafgiften med fem og halvfjerds procent vi vil se et langt større sort marked

sælger cigaretterne til der vil altså være mindre kontrol med den tobak der rent faktisk

at danskerne skal have lov til at dyrke hamp derhjemme er det fordi man mener det er mindre

i to tusind og sytten

at det er meget usikkert og at der er meget sparsomme oplysninger

det står direkte her der er særlig stor usikkerhed omkring skønnene for den illegale handel de sparsomme oplysninger som lægges til grund og så videre og så videre

registrerer ikke sort handel jo ligesom ikke lade sig gøre illegal handel foregår papirfrit illegalt vi opdager det når vi laver kontroller og der har vi jo oplevet op til flere kontroller der har vist den her illegale handel med slik

det er derigennem at de får penge ind i landet og får finansieret kriminalitet det er gennem

men så anerkender ordføreren altså at det er meget usikkert at stå og konkludere noget

man ikke registrerer det og derfor ikke rigtig ved hvad det er man snakker når man bruger det som argument jeg vil godt skifte lidt spor for jeg vil godt være så fræk at spørge der er jo adskillige af ordførerens kolleger fra partiet venstre som har været ude at sige at det her

herre søren gade som er gruppeformand og selv

vil jo gerne komme det til livs at unge mennesker i stigende grad begynder at ryge

er vi åbne over for at se på de forskellige muligheder selvfølgelig inden for

lighedstegn af en

at vi gerne vil se på medicinsk cannabis som en mulighed

at der er ret stor forskel på

at medicinsk cannabis kunne være interessant at bruge på nye måder

tobaksafgiften sættes op med fem og halvfjerds procent det er min holdning og enhedslistens holdning at kampen mod tobak er en af de allervigtigste opgaver vi har når det gælder folkesundheden i danmark tobak er årsag nummer et til flest

og sekshundrede danskere dør hvert år som følge af tobak tobak er det eneste lovlige produkt som er dødsårsagen for hver anden der bruger det vel at mærke når man bruger det efter forskrifterne det er årsag til rigtig mange sygedage hvert år det er årsag til mange forskellige kræftformer hjertesygdom kol altså det vi også kalder rygerlunger tobak er stærkt afhængighedsskabende så afhængighedsskabende at omkring halvfjerds procent af dem der bruger det

nedslående at vi for nylig fik nye tal som viser at det går den forkerte vej efter at vi i mange år har haft gode resultater med at forebygge rygning

nu flere unge der begynder at ryge

være tusindvis af børn og unge som vokser op i de år her nu som vil dø af tobakken

blev formuleret af den tidligere venstreregering men den målsætning er jo kun noget værd hvis vi også gør noget for

sidder her sidder med magten til at sikre at min datter som er to år og hendes generation kan blive den første generation i danmark som bliver helt fri for røg eller i hvert fald så godt som

en fantastisk gevinst for folkesundheden og for de børn og unge den gode nyhed er at vi faktisk godt

og det synes jeg er vigtigt

ministeren sagde han sagde regeringen mener ikke det er det mest effektive så må jeg bare sige det er forkert vi ved at det er det mest effektive at kigge på priserne fuld respekt for at man kan have alle mulige forskellige holdninger men fakta kan vi ikke diskutere i den her sammenhæng prisen på cigaretter prisen på tobak er helt helt afgørende for hvor mange der begynder at ryge så sent som i dag er det igen blevet bekræftet i en ny forskningsrapport fra vidensråd for forebyggelse som understreger at en høj pris på cigaretter er det absolut mest effektive redskab til at forebygge at børn og unge begynder og ryge andre initiativer som socialdemokratiets ordfører nævnte tidligere er også vigtige

til knæene i forhold til effekten

er danmark det næstbilligste at være ryger i når man sammenligner med priserne på mælk rugbrød havregryn og hvad vi ellers betaler for

at vi desværre ser at flere unge ryger i danmark det er relativt billigt at være ryger her et typisk

jeg sige til det at jeg mener at det er et argument eller et forhold som er stærkt overdrevet

der findes ikke nogen danske undersøgelser der kan bekræfte

to tusind og elleve en større undersøgelse af hvad der findes af internationale erfaringer og her sagde

se at højere afgifter reducerer forbruget ja det fører også til øget grænsehandel men samlet set er effekten markant i forhold til at reducere forbruget

andet vil jeg sige og det synes jeg også er meget væsentligt i forhold til den målsætning som i hvert fald næsten alle folketingets partier bakker

en røgfri generation

grænsehandler ikke og børn og

og det betyder at de er mere følsomme over for prisen end andre

masser af viden masser af inspiration vi kunne lære af hvis vi ville

england har været fremme i debatten og jeg vil også nævne norge som et vigtigt

erfaring og så kan jeg forstå at jeg ikke

for forslaget vi vil gerne indgå i

afgiften på cigaretter med fem og halvfjerds procent det vil medføre at en pakke cigaretter vil stige fra cirka fyrre kroner til cirka tre og tres kroner det vil koste statskassen cirka tre hundrede million kroner varigt idet grænsehandelen med cigaretter vil stige eksplosivt vurderingen er at grænsehandelen med cigaretter vil stige fra at udgøre i dag fem procent til cirka fem og tyve procent af cigaretforbruget

man må også forvente at den illegale handel med cigaretter vil stige eksplosivt som man for eksempel har set det i norge hvor andelen er otte gange højere end den er i danmark

derudover synes jeg at der er dannet det indtryk at andelen af unge rygere stiger

sundhedsministeren som viser at andelen af seksten til sytten årige som ryger er faldende

positivt

at rygning er meget sundhedsskadeligt og jeg synes personligt

stopper med at ryge men man må sige

ved godt at det er usundt at ryge og alligevel

ikke bryder sig om det valg de tager

hæve afgifter og så videre

ikke for at lægge nogen ord i munden men jeg får nogle gange en fornemmelse af at der er nogle der allerhelst vil forbyde det

helt åbent og ærligt

beslutningsforslag det er i strid med regeringens skattestop

elite i folketinget og i forskellige organisationer som kigger

ud i samfundet og så konstaterer de at der er nogle der tager nogle andre valg end dem de bryder sig om

hvor der er flere der ryger og så siger den her elite at det kan de

forbrug på trods af som jeg har nævnt tidligere at der

ærlig talt

jeg havde heller ikke forventet at ordføreren ville støtte forslaget men

jeg vil da alligevel sige tak for en rigtig positiv

jeg studsede over jeg studsede over at ordføreren bemærkede at der var et fald i antallet af unge rygere og jeg tror at ordføreren var inde og nævne en helt specifik aldersgruppe for det

fakta

stå her og diskutere det og ifølge sundhedsprofilen

stigning blandt de seksten til fem og tyve årige

og det er jo selvfølgelig dem der er rigtig vigtige

der er det altså gået fra tretten procent

og der har jeg et svar

hvori det fremgår at andelen af seksten til sytten årige som ryger er faldet

meget specielt lige at hive nogle der er seksten til sytten år

en relativt begrænset gruppe af unge det tal jeg nævnte

efter at man har sat prisen markant op og jeg glæder mig

irrelevant aldersgruppen seksten til sytten

man voksen og myndig

det er vel relevant synes jeg at have fokus på

lange stræk et sundhedspolitisk spørgsmål der bliver rejst

hæfter sig ved at der kan være en eller anden elite

det er det eneste jeg lige kan huske ordret blev sagt før

det er vores fremmeste opgave at oplyse om al den viden vi

fald ikke bange for at komme med både det der kan lyde så grimt

og tricks til hvordan man

det er en del af deres livskvalitet og de er bekendt med

usundt men de vælger at gøre det alligevel og det synes jeg at

lov til det er vi så uenige om

som man jo kunne gøre var at gøre nogle af de langt langt mindre

det har også medvirket til at nedbringe det farlige tobaksforbrug altså røgtobakken i norge og sverige

det samlede tobaksforbrug stort set på niveau med det der er i danmark men en meget større andel af det er i form af røgfri

vil bare gerne have at man får mere af det

man kan have et frit valg

tager et glas vin ekstra eller en smøg ekstra jeg

der nogle i det radikale venstre som har sagt men man kan så også sige at hvis

at hæve afgifterne på tobak og derfor er vi

i beslutningsforslagets intentioner

ved at det vil få færre især unge til at starte med

opstår mens folk er teenagere

lang sigt betyde at vi vil kunne spare penge i vores sundhedssektor fordi

rygning giver dem udfordringen som beslutningsforslaget ikke rigtig håndterer er som

der være færre sundhedsudgifter og ergo må det jo så medføre en gevinst i forhold til de offentlige udgifter men det er sådan at rigtig mange mennesker

vil fortsætte med at ryge fordi de ikke kan eller ikke vil stoppe med at ryge og de vil så tage til andre lande og købe tobak hvis man hæver afgiften så meget som

også betyde at der kommer færre indtægter så på kort sigt udgør det en udgift at hæve afgifterne

på længere sigt vil man så når de her teenagere bliver pensionister se at de vil have brug for sundhedsvæsenet i mindre grad

dilemma og den udfordring rent økonomisk

vi har alligevel tænkt os at stemme for det fordi

beslutningsforslaget ikke sætter nogen dato på hvornår det skal gælde og vi har i radikale venstre tænkt os at finansiere det her forslag når

vi helt enige med alternativet i at vi skal gøre vores allerallerbedste for at forhindre at unge begynder at ryge vi deler derfor også opfattelsen af at prisen har en betydning for om unge begynder at ryge det siger de unge i øvrigt også selv i sf mener vi også at der er plads til prisstigninger på tobak så priserne i det mindste følger med den almindelige pristalsregulering på den lange bane

i sfs indsatser når det gælder at forebygge sygdom på grund af tobak når det er sagt er faktorernes orden alligevel ikke

hvis vi uden videre hæver prisen markant

vil det have en alvorlig social slagside

at mange har svært ved at kvitte tobakken uagtet at de fleste rygere faktisk gerne vil stoppe med at ryge så eventuelle større prisstigninger på

bør derfor også følges op af massive indsatser hvor vi afsætter de nødvendige midler til at hjælpe borgere med et rygestop det er eksempelvis et paradoks synes vi at rygestopprodukter stadig koster tæt på det samme som almindelige cigaretter

i at arbejde videre med metoder som kan forhindre unge i at begynde at ryge men også metoder som kan hjælpe rygere

så måske kan vi ved hjælp af en beretning sætte perspektiv på et formål som jeg trods alt tror mange af os er enige om

i at forhindre at unge overhovedet begynder at ryge

tilføje nogle af de andre gode forslag som alternativet sf enhedslisten de radikale og socialdemokratiet i øvrigt enige om nemlig

at lægge tobakken under disken eller at håndhæve et alderskrav

det er vigtigt synes jeg at vi stadig væk holder fast i at

altså at faktorernes orden ikke er ligegyldig

også inspirere af de radikale som siger

vi som sagt også enige i at vi på den lange bane skal gøre noget helt

grundlæggende ved priserne og at det er til drøftelse

vi skal sætte priserne op som alternativet foreslår det så vil vi nok ikke kunne

beslutningsforslaget som vi nu behandler

af alternativet og handler om at hæve tobaksafgiften med fem og halvfjerds procent for at forbedre

det er selvfølgelig meget bekymrende når vi ser i helt nye undersøgelser at den nedadgående trend der har været

vi skylder også de kommende generationer at vi tager den her opgave på os og tager

man kan løse problemet med et snuptag ved at

jo allerede i dag en aldersgrænse for hvornår man kan købe tobak i danmark

det jo slet ikke være muligt for unge under atten år at komme i besiddelse af tobak

ændrer det sig ved at man hæver afgiften det gør det næppe til gengæld

har en stor afgiftsforhøjelse nogle negative konsekvenser

risiko for at der opstår et illegalt marked som kan finansiere kriminelle netværk og kriminelle miljøer og så har det givetvis nogle

kan en så stor afgiftsforhøjelse altså have nogle ret store konsekvenser for skatteprovenuet på grund af den øgede grænsehandel og faktisk

blandt de produkter som er allermest følsomme

støtte rygere der ønsker at holde op og så videre og så skal vi have skærpet indsatsen

blandt andet indgået et partnerskab med detailbranchen som skal sætte endnu mere fokus på at få stoppet handelen med tobak

til unge under atten år det er selvfølgelig positivt derudover

har vi fra konservativ side netop lanceret et forslag om at

måde skal hænge sammen det bakker kræftens bekæmpelse op om og siger at

ikke vil starte med at ryge hvis man forbyder rygning i grundskolen så det er

vi er også klar til at kigge på andre initiativer

så stor afgiftsstigning tror vi simpelt hen ikke på er det der løser problemet så

gøre noget på området næsten

vi skal sikre at de unge ikke ryger for meget nu er det så i folkeskolen

cigaretforbruget hos danskerne hvis man hæver priserne altså det rene spørgsmål kunne

for ikke at gå med til det her er er

der vil ske nogle økonomiske ting så vi

alt andet lige er det jo altid sådan at

falder efterspørgslen jeg tror bare at effekten vil være begrænset

de store udfordringer det vil give vi har hørt om

en helt konkret økonomisk udfordring statskassen vil vil få og detailhandlen også for den sags skyld jeg tror på

personlig sag og vi kender nok alle sammen nogen

og

en person som har stået min familie meget nær

jytte hun blev begravet i onsdags og jeg vil gerne sende en hilsen til hendes pårørende her fra talerstolen i dag

uden filter

hendes lungekapacitet var faktisk helt nede på tyve

hun havde

det var i starten og til sidst lå hun i respirator

om jytte fordi jeg synes det er så vigtigt at gøre opmærksom på at vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for at forebygge at mennesker får

hård en afslutning på livet og fordi mellem fem og tredive procent og halvtreds procent af alle rygere før eller siden udvikler kol ifølge lungeforeningen

cirka fjortentusind mennesker der hvert år dør som en konsekvens af rygning det er altså næsten en fjerdedel af alle dødsfald i danmark der er relateret til rygning cirka tre tusind er på grund af rygerelateret lungekræft cirka seks tusind som følge af hjerte kar sygdomme cirka

fem hundrede på grund af andre kræftformer min egen mor døde af en blodprop i hjernen seks og tres år gammel

derfor jeg vil blive ved med at stå her indtil vi gør alt hvad vi overhovedet kan

hjælpe mennesker med

til trods for flere kampagnetiltag og en stor positiv ambition om en røgfri generation

går det nemlig desværre den forkerte vej ifølge den nye sundhedsprofil

er antallet af rygere stagneret

som jeg kan høre her i dag vi er enige om

antallet faktisk stigende med den udvikling mener

afhængige af cigaretter både fysisk og kulturelt

sundhedsmæssige konsekvenser er så velkendte men alligevel

er cigaretter så fast en del af vores sociale liv

at vi ved at vi bliver syge af det viden og oplysning gør

ikke den store forskel fordi der er langt mere

på det første er vi jo afhængige af det dem der ryger jeg ryger ikke

har kampagner heller ikke haft nogen indflydelse på de unges rygevaner

rygning handler jo om meget mere

de sociale sammenhænge som unge indgår i

men alligevel ryger de desværre videre

til at der kan ske noget i en artikel i politiken sidste år sagde en dreng ved navn mads jeg har svært ved at forholde mig til det når jeg hører om sygdom og tidlig død det ligger jo så langt ude i fremtiden for os men vi ved at det der virker

en økonomisk intervention

afhængighed for ganske nylig udgav et

i alle de lande der har sat prisen op færre ryger

jeg sidst trak jer i folketingssalen for at tage stilling til vores beslutningsforslag om at hæve afgifterne på tobak dengang hed det b

det sigtede mod en forhøjelse af afgifterne på tobak med halvtreds procent i dag hedder det b ni og firs og det sigter mod en forhøjelse af afgifterne på tobak med fem og halvfjerds

er i dag jeg kan konstatere at vi

danske regioners formand stephanie lose

er blevet meget modigere end sidste år jeg vil også sige

kigge på at hæve prisen på cigaretter for at børn og unge ikke

synes jeg også debatten her i dag har vist

at vi skal gøre noget for at børn og unge ikke ryger og at vi skal have det tal

som jeg selv har påpeget tidligere

effekten på grænsehandlen det eneste vi

at hæver vi afgiften og dermed prisen så falder forbruget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

må jeg konstatere at ordføreren for det beslutningsforslag som vi skal behandlet nu ikke er til stede i salen

det svarer jo til at der ikke er en minister

så derfor kan vi ikke gå i gang med at behandle det her beslutningsforslag og

omhandler gebyrer på brug af elektroniske betalingskort i udlandet

udlandet dels to forslag som skal sikre transparens om gebyrer ved brug af betalingskort i udlandet konkret foreslås det

et loft på valutakurstillæg ved brug af betalingskort i udlandet på en procent for europæiske valutaer

pålægges at specificere i transaktionsoversigten til den enkelte kunde hvilken del af den enkelte transaktion der stammer fra valutakursomregning og hvilken del der stammer fra valutakurstillæg

pengeinstitutter pålægges at specificere indtægten fra valutakurstillæg i deres årsregnskab når det gælder punkt en

pengeinstitutternes valutakurstillæg jeg mener principielt at man generelt skal være varsom med at gribe unødigt ind i markedsmekanismerne og særlig i den fri prisfastsættelse et prisloft kan desuden have en række

første er der en risiko for at markedsaktørerne vil anvende et loft som en fælles reference der reelt kan sætte

og det vil have den stik modsatte effekt af hvad forslaget sigter på for det andet kan prisloftet reducere incitamentet til at udvikle nye løsninger og innovere på området da det vil blive mindre attraktivt at indtræde på markedet for nye aktører eller at udvikle nye produkter som er til gavn for forbrugerne og som samtidig kan understøtte konkurrencen og dæmpe priserne

det væsentligt at fremhæve at der allerede i dag findes et lovfastsat forbud mod brug af urimelige priser og avancer i forbindelse med fastsættelse af gebyrer på betalingsområdet på nuværende tidspunkt er kunderne altså allerede sikret mod at pengeinstitutter opkræver urimelige gebyrer men uden at det har de samme skadelige virkninger som et egentligt prisloft

forbrugerstyrelsen fører tilsyn med bestemmelsen

område som styrelsen generelt har stort fokus på jeg kan desuden oplyse

forbrugerstyrelsen er i færd med at undersøge om de anførte prisstigninger på valutakurstillæggene

to tusind og sytten er i strid med betalingslovens forbud mod fastsættelse af urimelige gebyrer samlet er det min vurdering at den gældende regulering yder en tilstrækkelig beskyttelse af kunderne mod urimelige gebyrer jeg ser derfor ikke nogen grund til at fastsætte yderligere krav hertil der samtidig kan have negative konsekvenser for markedet hvad angår punkt to mener jeg generelt at større transparens kan fremme konkurrencen på markedet udbydere af betalingskort er i medfør af betalingsloven allerede omfattet af krav om at udbydere skal meddele betaleren oplysning om vekselkurs og størrelsen på gebyrer herunder en specificering af gebyrerne betalingsloven omfatter dog ikke krav om at en udbyder i selve transaktionsoversigten til den enkelte kunde skal specificere hvilken del af den enkelte transaktion der stammer fra

af valutakurstillægget i transaktionsoversigten arbejdet forventes færdiggjort i løbet af to tusind og atten jeg mener ikke at der er grund til at regulere dette område når der er klare tegn på at vi kan opnå det samme ad frivillighedens vej forslaget eksempel på et sted hvor vi med fordel kan afstå fra at stille yderligere lovkrav den sidste del af forslaget angår specificering af indtægten for

der er det en vigtig del at få med at regnskabspraksis er standardiseret internationalt så investorer kan sammenligne regnskaber på tværs af landegrænser vi bør derfor så vidt muligt undgå at indføre danske særregler på området derudover vil jeg nævne at danske pengeinstitutter allerede i dag er forpligtet til at specificere gebyrindtægterne for en række overordnede områder herunder betalingsformidling

valutakurstillæg ud over den overordnede opgørelse af indtægter fra betalingsformidling

besvarelse i forhold til det her med at der hersker

fri konkurrence og at det er den der ligesom skal sikre rimelige priser så er der noget jeg ikke rigtig synes hænger sammen

deres brug af de her kort i udlandet til nu fem og tres milliard kroner årligt og teknologien har også udviklet sig men i samme periode har bankerne altså hævet deres priser hvordan hænger

priser som minister specielt også fordi

og det er ikke en helt nem undersøgelse for

den undersøgelse kræver en nærmere vurdering af de juridiske præmisser som ligger til

for sagen og en omkostningsanalyse af de forskellige bankers

det er nogen god idé at lave en beretning i lyset af at finans danmark jo er i gang med at lave et arbejde på det her punkt og at konkurrence

valutatillægget så der sker jo noget men man er jo altid

der skal være et loft over bidragssatser eller

jeg undrer mig lidt over det her principielle synspunkt

det er jo ikke sådan at der ikke findes andre områder hvor der

interbankgebyrer er der på ministerens eget ressort

transaktionsværdi og det loft har man jo sat fordi man har sagt

tror jeg kan risikere at sætte konkurrencen på pris ud af kraft

jeg jeg afventer da selv med interesse

al erfaring ude fra den virkelige verden viser

til at spørge om noget stik modsatrettet argumentationsmæssigt

om det her måske egentlig ikke kunne hjælpe til hvis man fik et loft

afvente undersøgelsen der er på vej

kan gå ind og udfordre det her marked hvis dem der sidder så tungt på markedet som de gør i dag har mulighed for simpelt hen på trods af at at volumen stiger

jeg usikker på om det bliver nemmere selv om der er en større gevinst på det at komme ind som ny spiller

kommer med her men jeg har synes jeg den erfaring at når man

en tendens til at så nærmer man sig det hvis man virkelig vil have en fri konkurrence på betalingskortområdet og også på på valutaområdet hvor der er en rivende udvikling altså

der hvor alle de andre er hvad er incitamentet så til at udvikle nye løsninger hvis de alle sammen

procent i forhold til valutakurstillæg så vil min bekymring være

beslutningsforslaget der er

af enhedslisten pålægger regeringen

fremsætte lovforslag der vil indføre loft over bankernes valutakurstillæg når danskerne hæver penge i udlandet forslaget vil samtidig pålægge udbyderne af betalingskort at specificere gebyrerne i transaktionsoversigten og specificere bankernes totalindtjening i bankernes årsregnskab grundlæggende

det er altså en bedre beskyttelse af forbrugerne socialdemokratiet mener derfor at en eventuel regulering af gebyrer i forbindelse med kontanthævninger

i udlandet bør ske på eu niveau for ikke at sætte danske banker i en forværret konkurrencesituation over for deres europæiske konkurrenter men man skal også huske at man som bankkunde altid kan skifte bank

over for bankernes gøren og laden det er der god grund til og det er en sag som vi fra socialdemokratiets side er enige i men i denne sag mener vi altså at lovgivningen er tilstrækkelig på nuværende tidspunkt til at forbrugerne kan træffe fornuftige valg herunder også et valg om at skifte bank hvis det er det der skal til for at skulle betale et lavere gebyr

de pæne bemærkninger om intentionen det undrer mig dog lidt

at socialdemokratiet afviser det samlede forslag for da den her sag

og vakte en del forargelse blandt ferieramte danskere

så lige skulle betale et strafgebyr for deres sommerferie var den socialdemokratiske ordfører

og jeg citerer vi vil være med til at sikre at danskerne får bedre oplysning om hvad det koster at bruge deres kort både før og efter

gav i tv avisen dengang og som overskriften lyder her politisk flertal bankernes gebyrhop

det betyder at vi på det tidspunkt var inde og kigge på hvordan

kommer frem der og kan se hvad man skal betale det er der altså banker

se at jeg har været inde på den her tapasbar i barcelona og at jeg

i danske kroner men man kan ikke se hvor meget

og hvor meget der er det her valutakurstillæg som bankerne så

udvalgsarbejde gå ind og se på indholdet ligegyldigt et lovforslag eller et beslutningsforslag så det kan

tilsagn om her men

anholdelse ude foran folketinget det jo ikke hver dag det foregår så jeg blev

som jo har været fremme og det er også det jeg er sikker på er årsagen til at enhedslisten har ønsket debatten det er

midt på året sidste år i to tusind og sytten om de stigninger som der jo kom på på visa kortet i dansk folkeparti kan vi ikke tilslutte os

som det ligger vi synes ikke at man kan lovgive om

gebyrer af den her slags på elektroniske betalingskort i forhold til hvad

må være vi mener det må være det frie marked som bestemmer prisen på penge og det betyder også at det skal være

også derfor jeg ikke helt vil afvise at der kan komme en regulering for

det fordrer jo selvfølgelig at der er konkurrence

den analyse der nu kommer fra konkurrence og forbrugerstyrelsen viser at der har været problemer med konkurrencen og at man har hvad skal man sige indgået en aftale om at man skulle lave fælles

så er det jo en anden situation end den som som jeg skitserede i forhold til netop det at det skal være på et frit marked og at der skal være fri

konkurrence på området

og at vi så får oplyst

hvad det egentlig er det indeholder hvad er status hvor store beløbsstørrelser er

hvad er begrundelserne for stigningerne

stiger altså deres deres driftsudgifter

også have belyst hvor store de stigninger er

visa international og så videre det skal vi have belyst i den her undersøgelse og er der nogle ting som ikke kommer frem i den rapport

medlemmer af erhvervsudvalget med til at stille nogle flere spørgsmål

med rapporten men men

kan vi ikke støtte et forslag om at indføre lofter vi mener faktisk

at hvis der kommer et sådant loft vil bankerne automatisk lægge sig på det loft og så vil det betyde

priser at man har lofter og dem vil alle

mere eller mindre rette sig efter og det mener vi ikke kan være i forbrugernes interesse vi vil faktisk fra dansk folkepartis side hævde at

skal være den her frie konkurrence og det tror vi også på der er men som sagt

ja for dansk folkeparti var jo også et af de partier der i sommer

vi gøre noget ved og derfor synes jeg også det er lidt vigtigt at man står ved

måske en form for beretning i udvalget der sender et signal måske til finans danmark som

men den vedrører jo så specifikt det her med skal gå ind og regulere på på priserne fordi der ikke er fri konkurrence men den del der handler om åbenhed altså gennemsigtighed

holdning at vi skal prøve at sikre at man

eller en der har et engagement i

der er betalt af gebyrer og andre udgifter i forbindelse med

som flere har været inde på

er der sådan tre centrale elementer i det beslutningsforslag enhedslisten har fremsat

et prisloft på valutakurstillæg ved brug af betalingskort

prismæssigt og at konkurrencen reelt

konkurrence er det bedste værn for forbrugerne i forhold til høje priser

principielt altid kritiske fra vores side og det gælder også i det her tilfælde

specificere tillæggene på den enkelte transaktion

noget der arbejdes med i øjeblikket

set også af den opfattelse at hvis ting kan løses ad frivillighedens vej er det måske ikke nødvendigt at lave detailregulering på området

fremgå hvad et valutakurstillæg har indbragt i indtægter synes jeg at det giver rigtig god mening at vi følger de både europæiske og internationale standarder i forhold

til regnskabsaflæggelse

så er der måske lidt mere i forhold til anledningen

er den her specifikke situation situation hvor

der inden for en relativt kort periode

en række udbydere der har foretaget meget lignende prisforhøjelser

sikre at der ikke er nogen der aftaler priser og dermed sætter konkurrencen ud af spillet og derfor er jeg rigtig glad for at der bliver kigget på det konkrete tilfælde der er omtalt her men jeg synes jo så også af respekt for den undersøgelse og den uafhængighed

afvente resultatet af den undersøgelse og ikke foregribe det ved at sige at uanset hvad

er svaret et prisloft

i hvert fald væsentligt for mig at konkurrencemyndighederne får mulighed for at komme med deres vurdering inden man skal gå til så vidtgående et forslag som et prisloft men jeg

konkurrencemyndighederne kigger kigger den her sag efter

set altid optaget af at vi har konkurrencemyndigheder som er stærke og effektive

konkurrencen sættes ud af spillet

prisfastsættes frit hvis der er nogen der laver aftaler i porten det kommer der ikke noget godt ud af derfor skal vi have nogle stærke konkurrencemyndigheder til at håndhæve den frie konkurrence og de skal selvfølgelig også

kun gælde i forhold til skatter og afgifter som som jo trods alt kan gå til noget der også giver noget værdi i den anden ende hvorfor skal det ikke også gælde på et privat område

meget overrasket hvis undersøgelsen munder ud i at man har fået bevist at der er sket karteldannelse karteldannelse er meget alvorligt give op til seks års fængsel så højst sandsynligt har bankerne ikke været så dumme at aftale den her prisstigning men man kan jo godt holde meget nøje øje med hvad ens konkurrenter

det ikke skal være dyrere at være dansker er de ting vi beslutter her på christiansborg vi skal ikke sætte skatter og afgifter op danskerne skal ikke aflevere flere af deres penge i skatter og afgifter det er de ting vi beslutter herinde men hvis

prisen på gulerødder eller mælk stiger på det frie marked

ja så bliver det lidt dyrere at være dansker men

er jo altså ikke noget vi har bestemt vi har grundlæggende tillid til at vi håndterer nogle ting herinde

til markedet jeg tror heller ikke at fru lisbeth bech poulsen og sf mener at hvis prisen på gulerødder bliver sat op

fødevarer er der trods alt ret store prisforskelle om man går

den anden detailhandel det her

jamen jeg gentager gerne at vi er imod prislofter det mener vi grundlæggende ikke der kommer

ret meget fornuftigt ud af tværtimod

nogle der oplever et marked hvor der er nogle ydelser der er uforholdsmæssig dyre

finder nye veje og der udvikles også nye betalingsformer tidligere var det exceptionelt dyrt at bruge sin

sig selv i det for der var jo rent faktisk lige præcis nogle prislofter der blev indført der men generelt synes jeg at

teoretisk udgangspunkt om den fri konkurrence det virker så stiger priserne og hvis vi lægger et prisloft

vi ser på finanssektoren og på realkreditsektoren

inden for de sidste ti år vi ser én udvikling og det er at danske bankkunder bliver brugt som økonomisk malkekvæg det tyder altså bare

der ikke er en konkurrencesituation i modsætning til på gulerodsmarkedet

derfor vi ser den udvikling og det er derfor vi siger at på de her områder hvor der er noget der er tæt på monopollignende situationer

danskerne er flittige til at læse tilbudsaviser

bliver da skuffet når jeg ser

danskerne bruger på at overveje om de har den rigtige forsikring om de har det rigtige pengeinstitut jeg hørte forleden at den gennemsnitlige tid for en boligkøber

mennesker men det som vel også er problemet

et andet supermarked og købe gulerødder end at skifte sin bankforretning det kan være at du har dit boliglån dit billån din

procent oven i et valutakurstillæg

synes det er fint at konkurrencemyndighederne kigger det her efter i sømmene det synes jeg er ganske ganske fornuftigt og så kunne det jo være at hvis der var flere danske forbrugere der kiggede lidt mere på de konkurrerende selskaber helt generelt og ikke kun når de købte gulerødder så ville konkurrencen

vi går videre i ordførerrækken til herre joachim b olsen liberal alliance

formand jeg vil ikke

af tidligere ordførere og også

konsekvenser som vi klart mener vil være i modstrid med intentionerne vi er for konkurrence vi er for et frit marked vi ønsker ikke at beskytte nogen virksomheder vi ønsker at sørge for at der er regulering

skaber et frit marked og et af kendetegnene ved et frit marked er konkurrence

prislofter

medfører det modsatte det er der masser af eksempler på det er ikke bare teoretisk det er

der lå helt op ad prisloftet vi kender det også fra boligsektoren

af de mest regulerede sektorer og

en lang række negative konsekvenser for forbrugerne i sidste ende at man har prislofter jeg anerkender sådan set at der er en vis inkonsekvens

bare høre af ren interesse om liberal alliance også er imod de lofter der blev lagt nu var det

den er jo kendetegnet ved

private firmaer men historikken har ofte været sådan at det har været store offentlige selskaber med monopoler som så er blevet privatiseret og den privatisering har

sidde tilbage med nogle store private monopoler det er vi heller ikke

at dereguleringen af telesektoren

medført lavere priser for forbrugerne og et kæmpe udbud

en del prisregulering for

en af de allerbilligste betalingstjenester i et frit marked med konkurrence af visa og alligevel er dankortet det allerbilligste fordi

er reguleret på en særlig måde et par år endnu i hvert

isoleret set på prisen et sted og sige at

isoleret set har det medført en lavere pris

på det men det er helt almindelig anerkendt

har nogle skadelige indvirkninger på konkurrencen på innovationen der er masser af eksempler på det fra den

rigtig rigtig godt emne at tage op i folketingssalen jeg husker også da der var rigtig mange partier der var ude og slå på tromme for at der kunne være noget rigtighed i det her

på de her betalinger man foretog i udlandet samtidig med at volumen steg og man kunne

er da dejligt at høre at der er forbrødring om at gennemsigtigheden som

ind til til et par af ordførerne må vi i det mindste kunne blive enige om

så så afventer vi undersøgelsen og ser om der er

den helt store pisk der kommer det skulle være underligt om der simpelt hen har været decideret aftalte priser men men når man har et marked der er så snævert som det her med så store spillere

at det giver mening at tale om et prisloft jeg kan fint følge tanken fra flere partier og

men det er jo ikke på et marked der er så svært gennemskueligt som det her hvor der er så store spillere der har så stor markedsandel som

selv som erhvervsordfører om det egentlig

det var euro eller danske kroner det

den enkelte transaktion udgør så det er ikke lige altid man får sat sig ind i det men det her er jo et eksempel på et meget meget større problem det tilbudskatalog som

burde være noget vi alle sammen kiggede i ligesom i tilbudsaviserne altså

er fuldstændig uigennemskueligt hvis vi nu fik en en tilbudsavis ind hvor der stod præcis hvad de enkelte produkter kostede og

du får hvilken service det er der hører med

at det blev interessant men det er virkelig svært at lave de her sammenligninger så det her beslutningsforslag hjælper os alle sammen til at forstå hvor komplekst det er og hvor umuligt

vi var egentlig klar til at sige ja tak til

tage en beslutning når der er noget undersøgelsesarbejde i gang det er da bedre at vente på det men det med gennemsigtigheden og at vi får klarhed over hvad det egentlig er der går til hvad hvilke banker der tjener mest på det og hvornår de enkelte har hævet priserne synes jeg helt åbenlyst er noget vi må gå ind og sige ja til jeg kan næsten ikke se argumenter imod

tak til enhedslisten for at

af hvor meget man som kunde betaler

det her valutakurstillæg

bankerne skal specificere hvor meget de

vi synes fra sfs side at det er et rigtig godt

forslag et alternativ og det var det jeg prøvede at spørge ind til i forhold til venstres ordfører kunne jo være netop

beskrevet hvornår der er tale om urimelige

står beskrevet i § ni og halvfjerds

når priserne bevæger sig for langt væk fra det

ville være under rimelig konkurrence og hvad er det så

her forslag er jo også symptomatisk for

finanssektoren hvad er det så

for konkurrencelovgivning lidt nørdet måske specielt amerikansk konkurrencelovgivning de havde jo

man skulle håndtere monopoler og hvordan man skulle sikre ordentlig

sikre et sundt marked men egentlig også for at sikre

forbrugerne og i sidste ende demokratiet

amerikanske landmænd som samlede sig i én bevægelse fordi de monopolistiske tilstande på jernbanenettet betød at der var nogle fuldstændig

for dem og den sammenslutning var

ligesom starten til det der blev kendt som amerikansk antitrust

tresserne hvor man under indflydelse af milton friedman og hele chicago skolen ligesom redefinerede og omdefinerede hvad det var man forstod ved konkurrence og ved monopoler

det her milton friedmanske synspunkt at når man har

altid være nogle der vil komme ind med et billigere produkt

perfekt marked nogle gange

i dag er et klokkeklart eksempel på det på den anden side

konservative og liberal alliance som jeg lidt hører og

inde på sige jamen vi har et frit marked og det frie marked skal kunne fungere

det er jo en grundlæggende forskel

det er en urimelig urimelig stigning at betale halvtreds procent mere i ét hug

forsikringer og pension og

det gør at man ikke bare stemmer med fødderne man køber ikke bare sine gulerødder et andet sted for

at bruge det eksempel fra fra før

jeg troede at det var et liberalt synspunkt

hvad vi så skal gøre hvis der ikke er villighed til at støtte det her forslag og det har jeg ikke hørt i dag jamen hvad er det så

central infrastruktur til private aktører i det her tilfælde altså inden der var noget der hed elektroniske penge og elektroniske betalinger

vi kontanter de blev udstedt af nationalbanken og vi styr på nu har vi betalingsmidler som

om ganske få år og så er vi overladt til nogle multinationale giganter som visa og master som kommer til at stå for en infrastruktur som alle mennesker er nødt til at bruge så egentlig er mit spørgsmål bare mere principielt til sf

ministeren måske har ret i og det er at der kommer nogle andre

altså biometriske måder at betale på selv ansigtsgenkendelse der

engang kan forestille os i dag i forhold til den måde vi betaler på men det

skulle man jo mene det gør jeg i hvert fald

den seneste ting som forbrugerrådet tænkt har rejst er jo

det viser jo at de her betalingstjenester

afslører utrolig meget om os som mennesker hvad vi bruger vores

penge på der er elektroniske brødkrummer når vi bruger elektroniske betalingsmidler og det vil der også være hvis det

tak for det og tak til enhedslisten for at

jo et beslutningsforslag som indeholder tre elementer

et loft over valutakurstillæg ved brug af betalingskort i udlandet

valutakursomregning og så skal der endelig indføres et krav om at pengeinstitutter skal

specificere indtægter fra valutakurstillæg i deres årsopgørelse trods de

mange velmente intentioner som jeg er sikker på ligger bag beslutningsforslaget

konservative folkepartis side naturligvis ikke bakke op og det skyldes flere ting

ligger der jo allerede i lovgivningen i dag

urimelige gebyrer priser og avancer og derfor

indebærer det her forslag også en synes vi uhensigtsmæssig dobbeltregulering af priserne samtidig

tilbøjelighed til at være prisdannende i markedet som vi også

det sidste som jeg synes er væsentligt i forhold til det er

blandt andet ligger til grund for beslutningsforslaget

verserende sag på området som jeg også synes

at fastsætte priser på kommercielle markeder

det jo alt andet lige vil reducere konkurrencen det reducerer også

i forhold til at indføre krav

om de skal til at specificere indtægter fra valutakurstillæg

umiddelbart lyde som en sympatisk idé men det har også en ulempe

for at tilsikre at man kan sammenligne årsregnskaber på tværs af landene

alt andet lige gøre det mindre transparent i forhold til at sammenligne årsregnskaber på tværs

første januar blev der indført et forbud mod at betalingsmodtageren måtte lægge et gebyr er det også undergravende for konkurrencen det må betalingsmodtageren

bare gå hen i en anden butik

synes jo der er to ting at sige sige

et gebyr på én ting er et argument for

er en verserende sag og jeg synes at det vil være lidt utidigt hvis vi begynder at lovgive

og også mange tak for en god debat

ytret helt eller delvis støtte

den bedste vi har haft og der var nok en

danskere som skyndte sig i sidste øjeblik at få bestilt en billet sydpå men der ventede

i månederne op til sommerferien havde faktisk samtlige store danske banker nemlig i noget der

at se som andet end en koordineret aktion hævet det der hedder valutakurstillægget med halvtreds procent det betød at de danskere på sommerferie i udlandet skulle betale halvtreds procent mere i gebyr når de for eksempel skulle betale

en hotelregning eller et restaurantbesøg med deres visa dankort tak for den lille sommerferiegave fra bankerne til danskerne kunne man sige

lille strafgebyr på ferie og det er jo en lidt mærkelig tak al den stund at vi har givet bankerne

lever op til det

det gælder bidragssatserne på realkreditlån det gælder bankernes generelle

at gøre noget ved det den seneste gebyrstigning her

har dagbladet politiken regnet ud vil koste danskerne en hundrede og fem og halvfjerds million kroner om året det er trods alt også en slags penge

fra danskernes lommer og ned i bankernes kasser

teknologien er jo bare gået i den rigtige retning for bankerne det er blevet billigere at lave transaktionerne og samtidig

er omfanget vokset fra to tusind og ni til to tusind og seksten har danskerne fordoblet deres brug af de her kort i udlandet det er fem og tres milliard

der bliver betalt via danske kort i udlandet nu i en normal konkurrencesituation

man nok forvente at priserne

så mange ordførere har den her sådan lidt idealistiske eller teoretiske tro på at den frie konkurrence bare vil

ret uigennemskueligt for danskerne hvad de egentlig betaler i valutakurstillæg man kan ikke se det

sin netbank man kan kun se det beløb man har betalt

man så prøve at oversætte til hvad det har været i den valuta man betalte

kender vekselkursen

for det andet selv hvis der var en ordentlig

man faktisk kunne sige hov min bank blokker mig altså lige lidt rigeligt for

at flytte sin bankforretning altså det kan være at man har sin husforsikring og bilforsikring og pensionsopsparing og kassekredit i

spørge sig selv om konkurrencen virker når vi oplever at en række store banker faktisk alle store banker så

det plejer ikke at være et tegn på at den frie konkurrence fungerer

det her sker jo i en tid hvor bankerne udbetaler historisk store udbytter til deres aktionærer

i den tid skruer man altså lige op for danskernes ferieudgifter

få lidt mere i kassen alligevel det er ligesom om der ikke er nogen ende på på grådigheden i den sektor i den her tid

synes jeg at det er åbenlyst at vi som politikere har et ansvar for at sætte foden ned og stille os på almindelige menneskers side over for den finanssektor som åbenbart ikke kan leve op til det ansvar som vi har givet

set det der er formålet med det her forslag som

redegjort for altså at man sætter et loft

flere partier som var ude at sige at man var klar til at kigge på det her det håber jeg på at man holder fast ved og at vi i udvalget kan lave en form for beretning om det der handler om gennemsigtighed så vi kan sende et klart signal dér det vil jeg